§ nitten stykke fire

og redegørelsen vil fremgå af

ønsker nogen at udtale sig

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

afstemningen slutter

ikke stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale

førstebehandlingen af beslutningsforslaget skal jeg her udtale vores

perspektivrige nye udviklingsområder inden for it anvendelse det gælder i det offentlige og i det private men det rejser også en lang række problemstillinger som er nødt til at blive adresseret når man

helt afgørende at vi langt mere strategisk

til værks når vi skal skabe grundlag for at

private gør det der er store perspektiver også i forhold til at reducere

ikke som jeg har set regeringen har svaret blot holder konferencer

får det sat ind i et stort strategisk perspektiv hvor vi udnytter at der her er nogle muligheder for en langt mere rationel it drift for at sikre at

og med de lavest mulige omkostninger for

de enkelte offentlige institutioner der anvender dem jeg har allerede nu set eksempler på enkelte

fuld gang med at udnytte de her muligheder og faktisk viser meget flotte bundlinjer i forbindelse med det derfor er det altså centralt at man ikke bare

lader udviklingen drive sig selv men ser en chance for at gribe noget som virkelig

støtter vi beslutningsforslaget varmt og håber at det kan finde flertal i folketinget eller i det mindste inspirere regeringen til at tage noget mere håndfast fat om den her udfordring frem for at kigge

afstemningen slutter for stemte halvtreds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

forhandlingen sluttet og vi går til

jeg foreslår idet jeg beder om at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

jobskifter eller løs tilknytning til arbejdsmarkedet bevarer

pensionsopsparing så den ikke ved overgangen til hvilende medlemskab tvangsudbetales fratrukket tres procent skat eller spises op af administrative omkostninger det foreslås derfor at regeringen skal gøre det muligt at samle mindre inaktive pensionsopsparinger hos atp

for den enkelte person er det naturligvis vigtigt at sikre at pensionsindbetalinger rent faktisk går

for samfundet er det ligeledes vigtigt at sikre at pensionsindbetalingerne i videst

alternativet er et øget pres på de offentlige ydelser

at det vil være hensigtsmæssigt at undgå de eventuelle tab der er forbundet med at små pensionsdepoter langsomt bliver mindre og mindre værd

er ganske konkret og rejser også rigtig mange spørgsmål

helt klart om der er et

som kræver lovgivning som det fremgår af forslaget

særlige pensionsopsparinger der hidrører fra indbetalinger til arbejdsmarkedspensioner vores arbejdsmarkedspensionssystem er som bekendt

og det er en uskreven regel at folketinget bør være tilbageholdende med lovgivning på dette område

uhensigtsmæssige situationer i forbindelse med jobskifte og lignende

udformet den såkaldte jobskifteaftale

man kan samle sine pensioner når når man skifter job dette kræver dog at pensionskunden er opmærksom på at anmode om denne samling af pensionsrettighederne i forhold

bør man fortsat respektere arbejdsmarkedets parters rolle hvorfor man bør drøfte eventuelle initiativer med parterne inden man foretager sig

for de valgte definitioner

der er sat i beslutningsforslaget eksempelvis fremgår det

inaktiv ligesom det ikke fremgår klart hvorledes man er kommet frem til en grænse på netop femogtyvetusind kroner ligeledes

tage imod pensionsopsparinger som

analyser for at konstatere hvorvidt

vil kunne modtage sådanne bidrag som der er tale om her herudover vil en

ordningen typisk medføre at den enkelte pensionskunde mister

og aftaleretlig karakter som vil skulle afklares før det kan konkluderes hvorvidt en mulig overførsel til atp

overhovedet er til den enkeltes fordel da forslaget ikke synes at tage hensyn til alle disse udfordringer

regeringen ikke støtte beslutningsforslaget men som jeg indledte med at

alles interesse at alle pensionsindbetalinger i videst muligt omfang går til forsørgelse i pensionisttilværelsen

give folketinget et tilsagn om at regeringen sammen med blandt andet arbejdsmarkedets parter vil udarbejde en nærmere analyse af om der er et reelt problem

hvor stort et problem vi har med at gøre resultatet af de her analyser

vil blive fremlagt sammen med eventuelle løsningsforslag

den periode fik han indbetalt pension men da han så holdt

ville det komme ned på nul i løbet af ikke ret mange år

han valgte så at få det udbetalt og betale tres procent i afgift men som ministeren er inde på

ikke meningen med pensionspengene hvad er ministerens råd til et menneske der står i den situation som min søn gjorde nemlig at pensionsbeløbet ville gå i nul i løbet af få år

herre eigil andersen bare yderst kritisk over for alt hvad

egen søn forstår jeg så må der jo være en vis tiltro til regeringens indsigt

hverken råde herre eigil andersen eller herre eigil andersens

søn til det ene eller det andet

synes jeg faktisk at der er et grundlag for at tage en diskussion om hvorvidt

problemets omfang er så stort at det kræver lovgivning og i så fald

også hvilken betydning en lovgivning vil få

det er jo netop et eksempel som det herre eigil andersen

at analysere sig lidt nærmere ind på problemets omfang og så også kigge på de løsningsmuligheder der er men som jeg også nævnte i min tale nu vedgår jeg at der var meget uro i salen

række bivirkninger om jeg så må sige både af aftaleretlig karakter forsikringsmæssig karakter og skattemæssig karakter som vi i hvert fald skal have

jeg så at ministeren i et vist omfang også erkender selv om der ikke er nogen vilje til at løse det lige med det samme

analyser som vi nu går i gang med

folketinget i løbet af næste samling og

en drøftelse til med blandt andet arbejdsmarkedets parter fordi det

så arbejdsmarkedets parter skal naturligvis

inddrages i de drøftelser ligesom vi skal have kigget på

kan gøre det skal altid være

medlemmer så der er en række ting der skal kigges på

pensionsselskaber som gerne

pensionsselskabet helt frivilligt laver en aftale med

til bunds vi skal se hvor stort problemets omfang overhovedet er og så

hvis man kigger på det her beslutningsforslag

prøve på at få analyseret problemets

med det beslutningsforslag der ligger her er det simpelt

grundlag men jeg tror at folketinget vil kunne samles om

man skulle forhindre at pensionsselskaber laver den aftale

hvis det her er situationen så de ikke udhules af gebyrer og andre ting altså

at man skulle forhindre pensionsselskaber i at lave en aftale af den karakter som i hvert fald løser problemet

det var da en udmærket lovhjemmel at give og det kunne så

i den videre udvalgsbehandling at folketinget sender det signal at

så lad os nu prøve at få analyseret problemstillingen så er det da helt udmærket

partier i folketinget også kommer med ideer til hvordan vi kan løse den her problemstilling og så må vi jo kigge på det

jeg synes i det hele taget at modtagelsen

fra regeringens side skal opfattes som en udstrakt hånd til at nu får vi kigget på problemstillingen det er ikke lige præcis

tror jeg der vil være løsningen men omvendt

vi jo i fællesskab bruge noget tid på at få analyseret os ned i problemets omfang og

nok uddybe lidt senere blot for at herre eigil andersens

eksempel ikke skal stå helt alene skal

inaktive konti stående jeg håber det gør en lille smule indtryk på ministeren

i værste fald betyde at der er mere end en milliard kr der står og er inaktive i forhold til

bare høre om ikke det gør en smule indtryk på ministeren at det kan have så stort

det nævnte også adskillige gange

nogle store grupper vi taler om og det er på

hvor samfundet jo har en stor interesse i at unge mennesker påbegynder deres opsparing til pensionsalderen

men skal vi nu ikke lade valgkamp

være valgkamp når den tid er og så prøve at samles om det vi rent faktisk kan være enige om her

nu går i gang med analyserne og så synes

og der må vi sige at arbejdsmarkedspensionerne

for rigtig mange danskere en væsentlig del af den forsørgelse man

forlader arbejdsmarkedet

i høj grad overenskomstfastsatte og af hensyn til den danske model på arbejdsmarkedet skal vi her i folketinget være varsomme med at blande os i reglerne på området beslutningsforslaget fra socialdemokratiet pålægger regeringen at gøre det muligt

er det ikke helt klart præcis hvad det er forslagsstillerne forestiller sig

grænser og andet og der er også nogle juridiske udfordringer

som ministeren også redegjorde for

samles med den enkelte pensionsopsparers

og det førte til den såkaldte jobskifteaftale en aftale der betyder at det er blevet betydelig lettere

omkostningerne

i en række tilfælde ikkeeksisterende og

tilfælde relativt beskedne og papirarbejdet er også gjort let og overskueligt og for størstedelens vedkommende

det mens man som opsparer ikke skal kaste sig ud i et stort kompliceret papirarbejde det er sådan at pensionsopsparingerne

kan samles inden for seks og tredive måneder efter et jobskift

forsikring pension er på vej med en oplysningskampagne om mulighederne i jobskifteaftalen så kendskabet

og det tror jeg er helt afgørende for jeg er sikker på at større opmærksomhed

vil få flere til at samle små pensionsopsparinger ét sted så omkostninger præmier til

ikke spiser de små pensionsopsparinger

den enkelte ender med at stå med en dårligere pensionsopsparing

samlet sine pensionsopsparinger i venstre er vi glade for meldingen fra beskæftigelsesministeren om at regeringen vil tage en dialog med branchen og arbejdsmarkedets parter for at få analyseret den rejste problemstilling og på baggrund af det arbejde videre og dermed jo ende med at skulle foretage en vurdering

omfanget af

den rejste problemstilling og de forskellige bindinger der er overenskomstmæssigt skattemæssigt

inden vi hovedkulds kaster os ud i noget men vi ser frem til at få problemstillingen analyseret nærmere og så forholder vi os selvfølgelig politisk til det når det arbejde er afsluttet

lægger op til at det er processen for det videre arbejde

det det vi bakker op om og derfor kan vi så

er jo tydeligt som det er fremgået af debatten at der er et problem og det er jo så også et problem som bliver erkendt af den borgerlige side af folketingssalen

altid noget og når ministeren siger at hun nu vil gå i gang med en kulegravning og fremlægge det i næste folketingssamling jeg håber det bliver en anden beskæftigelsesminister

jo helt tydeligt inspireret af at socialdemokratiet har stillet det her beslutningsforslag og derfor er det jo rigtig godt at det er stillet det er klart

når man som ungt menneske

der let være tale om at de terminer der er for hvornår den går i gang og hvornår den bliver afsluttet ikke rigtig passer sammen man har brug for at tage noget arbejde indimellem og der kan være flere forskellige korterevarende arbejdsforhold det er egentlig i en form for kludetæppe

unge mennesker når de starter på arbejdsmarkedet eksempelvis efter deres

blive en række pensionsindbetalinger måske to tre fire for den enkelte

blive spist op af administrationsomkostninger og altså ende med et nul og det er jo en grotesk situation vi mener i sf i sf at det er en rigtig god idé som herre orla hav har foreslået nemlig at man så får

den mulighed at pengene i stedet for kan blive overflyttet til ens konto

en af grundene til at det er en rigtig god idé er at

hvor det nævnes at administrationsomkostningerne er to og fyrre kroner per person

kan nok ikke gøres meget billigere så alt i alt

og hvis det kommer til afstemning

er helt enige i at de penge som man indbetaler til sin pension

gå til forsørgelse i pensionisttilværelsen og vi er også enige i den problemstilling som beslutningsforslaget adresserer jeg kan også for egen regning sige at jeg ganske udmærket kender problemet for jeg har selv en pensionsordning med

hundrede kroner fra min tid

nogle små ordninger rundtomkring vi hilser det derfor også meget velkommen at ministeren nu sammen med arbejdsmarkedets parter vil lave en analyse af problemets omfang og også komme med nogle bud på eventuelle løsningsmuligheder vi ved jo ikke om det her reelt er en problemstilling der kræver lovgivning og for os er det også afgørende at vi finder en god løsning sammen med arbejdsmarkedets parter inden vi iværksætter nye initiativer derfor er vi positive

se på problemstillingen og vil gå meget konstruktivt ind i det videre arbejde når vi ser analysen fra regeringen og vi bakker op om den kurs som ministeren har udstukket på den baggrund kan vi ikke på nuværende tidspunkt

vi synes at det er helt afgørende at vi får forholdt os til det så man ikke skal opleve at de her inaktive pensioner

bliver ædt op af gebyrer og dermed mister deres værdi og vi synes det er en god model at pege på

gennem sit arbejdsliv kommer til at indbetale til løbende som det sted hvor man så

pensioner spørgsmålet er så hvordan man gør det i

tilknyttet andre fordele til

går glip af nogle andre fordele som

garantier i forhold til pensionen

i hvert fald os bekendt at der er pensionsselskaber

er meget interesserede i at lave den her type aftaler

at pensionsselskaber kunne lave en model hvor man altså overfører de her inaktive pensioner til

også regeringen har taget problemstillingen alvorligt

det her skridt hvor man skaber mulighed for at branchen selv

det drejer sig om vil få den her ordning fordi vi ved at i hvert fald nogle af de store pensionsselskaber er interesserede i det

vores opfordring lad os sikre den lovhjemmel hurtigst muligt

så pensionsselskaberne kan lave en aftale med

for resten og meget gerne også i dialog med branchen men det er helt klart at

er utilstrækkelig og uhensigtsmæssig for rigtig mange

der har ledsaget det her lille beslutningsforslag vi er selvfølgelig godt klar over at det er et

er derfor bestemt også indstillet på at sige ja tak til at tage imod den udstrakte hånd fra ministeren

arbejdsmarkedets parter som hovedaktører på den her bane

det der så bare er det afgørende er jo ikke mindst det herre eigil andersen var inde på i sit spørgsmål

den fornuft der i øvrigt præger danskerne i forhold til at ville spare op til deres alderdom

er vigtigt at vi fra lovgivernes side sørger for at der ikke er knaster

medvirker til at spare op til alderdommen problemets omfang forsøgte jeg at illustrere med et

et enkelt institut som alene har otteoghalvfjerdstusind inaktive

at de otteoghalvfjerdstusind personer det måtte

bare blevet væk de er blevet spist op i administration

ministeren er indstillet på at det

skal kulegraves og det skal selvfølgelig

nær sagt synges for i alle kirkesogne sådan at vi sikrer

der er opbakning til

ordningen fra alle dem der er involveret

det er et vigtigt spørgsmål hvis vi får demotiveret unge mennesker

spare op risikerer vi at lægge en bombe under det danske pensionssystem som jo i høj grad bygger på at vi er villige til

til at sikre at der er penge at gøre godt med den dag hvor pensionen banker på så

foreslå at det at det indgår

alle de gode ideer som nu er

frem her i dag som mulige elementer til at blive belyst men selvfølgelig kan der være andre løsningsforslag jeg skal bestemt sige at fair konkurrence

og derfor kan vi også sagtens se en løsning i at

denne opgave bliver udbudt på fair og lige vilkår det tror vi faktisk at

procent af befolkningen har en konto ved atp

har en administrationsomkostning på to og fyrre kroner per år per konto det tror

suverænt billigste dertil kommer så men det var ikke argumentet

så det ville være oplagt med dem fair nok med konkurrence det hylder vi

tak for modtagelsen vi ser frem til at

får alle sider med og får sat skub i sagen

talt om det her

om pensioner skal de også være med i den her pulje hvor man

modstand imod

vores hensigt har sådan set ikke været at tage hensyn til de kasser

sikre at dem der sparer pengene op

får fornøjelsen af pengene og så må vi indrette systemet efter det og det er jeg sikker på at dem der driver arbejdsmarkedspensionsordningerne også vil have en entydig interesse i at være med til at bakke op om det er jeg slet ikke et øjeblik i tvivl om så ja det er hele pensionsområdet og der hvor der opstår inaktive pensionsordninger skal vi sikre at det er opsparerne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

indenrigs og sundhedsministeren

hvis nogen er i tvivl om hvem det er der vil bureaukratisere og centralisere indskrænke det lokale selvstyre og blande sig mere og mere i

skal de bare læse dette forslag det pålægger regeringen

på fem million kroner til genopretning af nedlagte afstemningssteder og opretning af nye afstemningssteder men hvis man forestiller sig at forslaget bliver vedtaget

og der bliver givet penge til genopretning af afstemningssteder i en kommune

at netop denne kommune skal genoprette et ganske bestemt antal afstemningssteder og så må det jo samtidig være sådan at de

kan nedlægge andre afstemningssteder de skal spørge i ministeriet hvis de overhovedet vil ændre på deres afstemningssteder vi får altså en dyne lagt ned over kommunerne

de nu også i en så udpræget lokal sag

skal

spørge på slotsholmen jeg vil minde om at det altså er kommunalbestyrelsen som tilrettelægger valgene det er kommunalbestyrelsen der udnævner valgbestyrelsen sørger for lokaler trykning af stemmesedler opslag rekruttering og instruktion af valgtilforordnede og så videre det er kommunalbestyrelsen der bestemmer hvor afstemningsstederne skal placeres

mange der skal være og det er der en god grund til for det er jo den enkelte kommune der har kendskabet til de lokale forhold og har erfaringerne fra de tidligere valg hvorfor skal der være embedsmand i indenrigsministeriet

hvordan borgerne gerne vil stemme i otte og halvfems kommuner det har vi heldigvis ikke mandskab til og det skal vi heller ikke have jeg kender et eksempel på en kommune som har sammenlagt afstemningssteder fordi vælgergrundlaget ikke var til stede samtidig er der blevet oprettet større og bedre afstemningssteder og mobile valgbusser og de nye afstemningssteder har gode parkerings og handicapforhold og der er mulighed for i fremtiden

at anvende it udstyr helt i tråd med ministeriets anbefalinger

jeg ser ingen grund til at staten blander sig i et ønske fra en kommunalbestyrelse om at nedlægge et afstemningssted hvis vælgergrundlaget ikke er til stede og hvis man har en model som man mener er bedre for borgerne regeringen har tiltro til at kommunerne selv kan forvalte deres økonomiske ressourcer og etablere afstemningssteder hvor deres erfaringer viser at det er mest hensigtsmæssigt skulle der være en enkelt kommune som mener at den ikke har råd til

ja så er der altså en særtilskudspulje til vanskeligt stillede kommuner hvorved man også kan klare det problem så regeringen er ikke bare imod forslaget vi synes hvis jeg må sige det

og jeg synes nok at det er lidt slående

har gjort det til et selvstændigt mål at centralisere

til der er kommuner som er så pressede på økonomien at de har været nødt til at lukke

det er mildest talt hyklerisk bør man ikke gøre noget ved det danske demokrati når

til nu fem og tres procent i gennemsnit ved kommunale valg

er en sammenhæng mellem antallet af valgsteder og hvor meget folk

vælge mellem de syv og tyve

til bevarelse af et lokalt valgsted eller oprettelse af et nyt så skal embedsmændene have et lokalkendskab de skal kende begrundelsen de skal måske tage ud og se på åstedet eller i hvert fald

om oplysninger fra kommunerne om hvor

mange der stemte det ene og det andet sted og hvad bygger man antagelsen på altså antagelsen om at en lidt større afstand til valgstedet påvirker valgdeltagelsen hvad bygger man det på jeg kan lige forestille mig alle de studier som man skal sidde og foretage på slotsholmen for at fordele sølle fem million

som imidlertid har den gode sidegevinst at det dokumenterer at det altså er socialdemokraterne

som man ellers normalt prøver at påstå

med alle mulige udenomsfortællinger

rundt i alle hjørner med sparekniven for

man lave et bedre sted med bedre forhold til handicappede fint nok men i

folk kommer til at skulle køre uhensigtsmæssig langt

der er det vi kommer med en fremstrakt demokratisk hånd om at hjælpe de kommuner der lægges op til at

jo relativt billigt med de valgsteder

meget nemt for selv

den her udstrakte hånd så man kan komme de her

er et nedlagt valgsted i aalborg eller et nedlagt valgsted i præstø som skaber det største problem for vælgerne det kræver lokalkendskab det kræver at man

at man også generer kommunerne med spørgsmål man skal lige tænke på

kan gå op i bureaukrati for ikke at sige hat og briller og jeg gad nok vide om kommunernes landsforening overhovedet vil have dette forslag

det område som de

lægge ud med at understrege at vi i venstre naturligvis fuldt ud støtter bestræbelserne på at sikre at vi fortsat har en høj valgdeltagelse i danmark ved kommunal og folketingsvalg nu såvel som i fremtiden af flere grunde

kan vi dog ikke støtte det her beslutningsforslag fra socialdemokraterne og foruden ministerens ganske glimrende gennemgang af at afstanden over et par kilometer ingen eller ganske begrænset effekt har på valgdeltagelsen i hvert fald ifølge den nyeste valgfaglige forskning

hviler forslaget jo på et udgangspunkt om

bruge nogle penge som ganske enkelt ikke findes

med et eller andet tocifret milliardbeløb selv om man i strid med tidligere løfter drejer skatteskruen endnu en gang men bortset fra det hvis

bare her i dag for sjovs skyld legede at de her penge fandtes i den virkelige verden og dermed at s og sf’s plan var

og blevet ægte socialdemokratisk politik at der skal være central styring af noget af det som man må sige

selvstyre jeg gad egentlig godt at vide om herre rasmus prehn kunne finde en eneste socialdemokratisk borgmester som synes det er en god idé hvis vi fra christiansborg skal sidde og detailstyre hvor der skal laves valgsteder og hvor der ikke skal laves valgsteder ud fra alle mulige forunderlige

herre rasmus prehn i et socialdemokratisk oplæg skrev

mindre centralisme og statsstyring

er det så socialdemokraternes kommunalordfører

foreslår her i dag jo det er mere centralisme mere statsstyring og mindre kommunal frihed for eksempel står der i bemærkningerne til forslaget at kommuner der får penge fra puljen

kunne nedlægge valgsteder efter en konkret tilladelse fra indenrigs og sundhedsministeren helt ærligt hvis

ikke det er udtryk for centralisme så ved jeg snart ikke hvad men jeg vil godt kvittere for opfindsomheden

tid siddende indenrigsminister men jeg synes godt nok det er meget centralistisk hvis vi går hen og synes

det er en opgave for ministeren at sidde og styre og tilrettelægge hvor der skal være valglokaler den slags har vi i venstre fuld tillid til at man lokalt kan tage en debat om

altid man vil være enige lokalt der vil være forskellige hensyn der vil være forskellige prioriteringer men vi har tilliden til

der har de bedste forudsætninger

lokalt for det er nemlig lokalt at man har

stilling til antallet af valgsteder i kommunen

hvor de skal ligge hvor mange mobile valgbusser

hvad man kan gøre for måske at aktivere nogle frivillige som kører rundt og samler brevstemmer

foreslå at oprette en pulje hvor

også er dem der ifølge forslaget kan få tildelt flest midler fordi de jo så ifølge forslaget vil have det største behov det er måske ikke ligefrem det bedste incitament som man kan finde på men det er så en mindre detalje men vi kan

støtte beslutningsforslaget

at partiet venstre både med sine ministre og nu også med sin ordfører

finde ud af det det er for centralistisk

som ikke har egen bil og som måske ikke er i stand til at cykle eller

hvorfor kan venstre ikke unde den enkelte borger der gerne vil deltage i et valg men

at der kommer en udstrakt hånd fra samfundet siger ok kommunen har begået en fejl

i en valghandling kommunerne også forpligtet til hvis man for eksempel er dårligt gående er

måske sidder i kørestol eller andet og ikke kan komme frem at

at man så kommer ud og kan brevstemme det er jo hele fundamentet for den måde vi har indrettet os på men det er altså udtryk for centralisme af værste skuffe

er en knaldgod idé at alle mulige embedsmænd på slotsholmen skal sidde og finde ud af hvor der skal være valgsteder og andet

ringeste forudsætninger for at kunne tage udgangspunkt i de lokale behov derfor er det at vi netop sætter borgeren i centrum når vi siger

demokratisk valgte lokalpolitikere som vi har i danmark og som man jo kan skifte ud hvert fjerde år

er dem der kender egnene bedst

er man måske kan have behov for at sætte ekstra ind med mobile valgbusser

tro at vi har bedre forudsætninger for at kunne

de beslutninger herinde på christiansborg er ikke alene naivt det er simpelt hen udtryk for

den værste form for centralisme man kan forestille sig hvis man i ramme alvor mener at man er bedre til det som folketingsmedlem eller som minister

meget tillid til at man kan finde ud af mange ting i kommunerne sagen er bare den

af regeringens centralistiske kurs på den baggrund er der nogle kommuner der

til at lukke flere valgsteder

nogle får for langt hen til deres valgsted

og det er rigtigt er man handicappet

en udstrakt hånd til lokaldemokratiet en udstrakt hånd til den enkelte borger

vi sikrer den højest mulige valgdeltagelse

være med til at række hånden ud mod lokaldemokratiet

tillid til lokaldemokratiet vi har tillid til at man lokalt har de bedste forudsætninger for at kunne tage de nødvendige hensyn og træffe de beslutninger der skal træffes så er det ikke altid at man lokalt vil være enige i de beslutninger der er sikkert nogle borgere i den ene ende af kommunen

der blev jo gjort meget ud af fra ordførerens side at det ikke er sådan at man vil styre fra centralt hold der står jo sort på hvidt her at ministeren

sundhedsministeren og udvælgelsen af ansøgninger der skal imødekommes skal foregå efter kriterier der vægter kommunens valgdeltagelse geografi befolkningstæthed og økonomiske forhold og endelig

af valgsteder jeg synes det er meget interessant hvis vi skal have sådan en ny spidskompetence

ekspertise i hvor alle valgstederne i danmark ligger og dermed skal være bedre end er lokalt som sagt tror at herre rasmus prehn kan finde en eneste socialdemokratisk borgmester der støtter det her

både spørgere og svarere er på en minut

forholdsvis lille forslag om et lille hjørne

energiudladning der ligger i det fra venstres

at det her er centralisme af værste skuffe og at det er centralisme der er uhørt

er regeringsparti har været med til at gennemføre og her taler jeg om

lovgivning om parkeringsafgifter om halvårsregnskaber om besøgsrestriktioner på plejehjem

en postlov der kræver at man bliver visiteret i kommunen for

tilfredsstille ordføreren fra socialistisk folkeparti videre ud i

godt være ikke er centralisme af værste skuffe men så må det være bureaukrati af værste skuffe det skriver jeg i hvert fald gerne under på og jeg anerkender fuldt ud at vi i venstre og socialistisk folkeparti har et meget forskelligt

frihed for os består ikke i en frihed

pålægge og beslutte alle mulige mærkelige ting eller at der er frihed til at kunne opkræve og plukke borgerne for lige så mange skatter p afgifter og andet som man har lyst til i det konkrete tilfælde

består det altså i at have tilliden til at man lokalt er bedre til at træffe beslutningerne end vi en hundrede og ni og halvfjerds folketingsmedlemmer

kan man ikke selv forholde sig til det når det handler om at sørge for at

er det heller ikke godt nok hvis det handler om at finde ud af hvilken aktiveringsform der er bedst for de borgere

på alle de mange håndtag og skruer som socialistisk folkeparti har været med til at præsentere

man vil gøre over for kommunerne og hvem der skal under administration og dermed om hvem man selv synes man skal styre her fra christiansborg ned i mindste

frihed for os består ikke i friheden til at borgerne skal betale hvad som helst for at kunne holde hvor som helst friheden består i at kommunerne altid hvis vi skal tage parkeringsafgifterne endnu en gang kan beslutte

men der må bare også være grænser

fra borgerne og dermed også fra borgernes pengepung men jeg synes det

det herre

fem million kroner socialdemokraterne har i dagens anledning svunget sig helt op på den store klinge

nu gør sig til fortaler for at der er et kæmpe demokratisk underskud i det danske valgsystem derfor synes socialdemokraterne at de vil give enoghalvtredstusind kroner

otte og halvfems er fem million

hvis vi vitterlig gjorde det her

netop med baggrund i det store formynderi der vil blive

og pinde i ansøgninger fra kommuner som

blanket hvor der står

besvares forud for at man kan få relativt få kroner til et valgsted i den individuelle kommune kommunerne skal hvis de får

indenrigsminister i danmark allerede her ved vi jo at det går fuldstændig ud over al sund fornuft og jeg synes egentlig at vores kollega her i folketinget fru sophie løhde gjorde klart opmærksom på

alle de forskellige emner som man kan gå ind og diskutere geografi befolkningstæthed økonomi i kommunen

nogle folk ud og undersøge tingene

man i uggerby vil nedlægge valgstedet

til daglig færdes i uggerby eller

veldokumenteret behandling af en sådan ansøgning

i det her beslutningsforslag fra socialdemokraterne

se frem til såfremt der skulle ske det uheldige at socialdemokraterne kom til at lede en regering her i i danmark i det danske land

relativt få kroner til kommunerne mod at de skal bruge en masse tid og ressourcer på at dokumentere og dokumentere og beskrive og beskrive det synes vi ikke

som helst sagligt belæg for at tro at valgdeltagelsen af den grund skulle blive højere jeg har noteret mig at der i bilagene til

med stemmeprocenten ved kommunalvalg i

altså ved det seneste kommunalvalg var valgdeltagelsen fem og tres

fire og halvfjerds i nitten fem og firs

havde vi en kommunal valgdeltagelse på fem og firs procent

på tre eller fire forskellige blanketter på en gang det kunne være de bare kom fordi de gerne

mere sund fornuft i at man holder valgene adskilt det giver en større fokus på de enkelte valg og det giver en større fokus på de enkelte kandidater og de enkelte partier og

i stedet altså vi kan tage et eksempel og det

brevstemmeafgivning hjælp til at få de ældre mobiliserede med kørselsordninger

er nogle steder hvor man fokuserer på på mobile afstemningsbusser og så videre

og jeg vil gerne appellere til at det også fremadrettet skal være de enkelte kommuner og de enkelte valgbestyrelser i kommunerne

med ansvaret for netop det her område

at starte med at rose

man også godt kan se det problematiske i at nogle får

er det alligevel for langt i forhold til hvad man synes er rimeligt så tusind tak for det

positivt resten af talen bliver så brugt på at tale en hel masse om hvorfor det bliver bureaukratisk og

borgeren i centrum den sidste tredjedel af talen

gøre fordi det også er en dårlig vej at gå det jeg savner nu er at

de mange vælgere der nu har utrolig langt til deres valgsted fordi kommunerne er blevet tvunget i knæ økonomisk og derfor har været nødt til at lukke valgsteder

det her beslutningsforslag af socialdemokraterne

kriterier ind og en masse bemyndigelse ind

fra det skriftlige materiale som selv samme kommunalordfører for socialdemokraterne har valgt skulle være

en juridisk embedseksamen for at kunne finde ud af det

i uggerby skal nedlægge eller ikke nedlægge et afstemningssted så siger jeg

i hampen det er bedre at udnytte

selvstyre det er bedre at sikre

som nedsætter et udvalg som sidder som valgbestyrelse selvfølgelig har styr på

frem for at man skal sidde inde på slotsholmen eller andre steder og pinde

er sådan set det som jeg synes er det helt grundlæggende i den her

dem der nu har femten eller tyve km

taletiden på systemsnak

vi har skrevet noget i vores tekst hvor vi prøver at forklare hvordan

grund til at bruge tiden på at tale om det tal dog om hvad man kan gøre for at hjælpe borgerne i

klokkeklart og man behøver ikke en juridisk

for sit beslutningsforslag jo mere galt går det

at det er nogle utrolig dårlige argumenter der kommer for dagen

million kroner er enoghalvtredstusind kroner

i kommuner så spørger jeg

lige det helt store incitament

masse ressourcer på at søge om at få enoghalvtredstusind

og ikke andet derfor tror jeg

tillid til dem der nu er valgt ind i byrådene

byrådsmedlemmer rundtomkring i kommunerne men det

forskellige partier til gengæld er vi rigtig gode til at arbejde sammen og det består jo netop i at man har hver sit og så arbejder sammen om at blive enige om noget fælles jeg synes at

har været om det her beslutningsforslag tager lidt overhånd og den

lige kan læse af forslaget vi er jo ikke i tvivl om at det er rigtig vigtigt at så mange som muligt deltager i demokratiet og deltager i samfundslivet og dermed også deltager i valg

en del af grundlaget for at kunne det er selvfølgelig at det er nemt at komme til at stemme det er nemt at have adgang til et valgsted ligesom der er en række andre ting som det vil være rigtig godt at have

for det andet i stedet for at tage udfordringen op og sige

vi er enige i at det er vigtigt at folk deltager i det demokratiske liv og det her kan være en af de ting der er og vi vil

komme med flere forslag til hvad man kunne gøre for at fremme deltagelsen i det aktive demokratiske liv det ville klæde de partier som nu står heroppe og synes at det her er tåbeligt

er partier ordførere der står her og kalder det her centralisme af værste skuffe betragter det her som detailstyring når man ser hvad der i øvrigt er kommet af lovgivning der er flere pointer den ene pointe er kan

over for det står selvfølgelig skal lovgivningen

man stoler på kommunerne det er jo ikke rigtigt der har været ordførere heroppe der repræsenterer partier som ikke har tillid til at kommunerne kan selv som ikke respekterer det kommunale selvstyre som har lavet det ene tiltag efter det andet for at begrænse det kommunale selvstyre på en lang række områder

med til at støtte et lovforslag som giver indenrigsministeren bemyndigelse til at fastsætte på hvilke områder og i hvilken grad kommunerne skal konkurrenceudsætte hvis de ikke selv gør det i en aftale

så her fra talerstolen og siger at det ikke kan nytte noget at man ikke stoler på kommunerne

ikke bare give en minister bemyndigelse til at gøre det ene og det andet det kan man da godt det har man jo gjort tidligere så det er jo dobbeltmoral hvis man skal kalde det her af værste skuffe

står partier heroppe og siger at man har tillid til kommunerne og det her kan de godt selv finde ud af når man ser en stribe forslag der er kørt igennem hvor man fjerner enhver selvbestemmelse fra kommunerne og totalt underminerer grundlaget for det kommunale selvstyre i en grad som vi ikke har set tidligere

at gøre det på så synes jeg at vi skal bidrage til at gøre diskussionen om det kommunale selvstyre lidt mere kvalificeret og bidrage til at man faktisk laver en aktiv indsats for at sikre at der er

en understøttelse af valgdeltagelsen

vi kan støtte forslaget og vi kan støtte at man går ind og laver en understøttelse af valgdeltagelsen og så håber vi at det det

om der er langt til valgstederne eller ej der er brug for en indsats

gjort dem aktive i det her der er brug for en indsats over for dem som

holder op med at følge den politiske debat fordi den bliver for uinteressant og alt det kunne vi jo godt diskutere og være med til

i bemærkningerne til en af de tidligere ordførere så

helt andet at gøre netop at man ønsker at give enoghalvtredstusind kroner

vi ved at kommunerne er økonomisk trængt og det skyldes blandt andet en borgerlig regering gennem ti år

hvis det her kan understøtte at man opretholder valgsteder så man kan få en bedre valgdeltagelse vil vi gerne støtte det vi har også sagt vi åbne over for andre måder at gøre det på men at vi principielt er enige i den

den ordførertale jeg holdt handlede om konkurrenceudsættelse den handlede om princippet om princippet om at man

kan være sådan at en minister bare kan bemyndiges til at gøre hvad som helst vi skal have tillid til kommunerne og så i øvrigt i andre diskussioner går ind og gør det som man siger er forfærdeligt nemlig at man giver en minister bemyndigelse til at gøre hvad som helst hvis kommunerne ikke makker ret en diametral modsætning af tillid til kommunerne

den pointe jeg påpegede så selve princippet

hvordan man behandler kommunerne er faktisk noget der optager mig ret meget som kommunalordfører jeg synes at der er nogle partier i folketinget der ikke har ret meget at

diskuteret andre lovforslag og beslutningsforslag

en gang til til ære for herre hans kristian skibby at det er klart at vi

en holdning til hvad vi skal bestemme centralt og decentralt men der er en forskel på hvad det er vi mener der skal bestemmes centralt og decentralt vi siger til gengæld at kommunerne

have tvungen konkurrenceudsættelse vi siger

have så meget detailkontrol og så meget afrapportering vi siger at kommunerne godt selv kan finde ud af at lave en aktivering de skal ikke

på detailstyring omkring refusionsopgørelser eller afregninger vi har sagt at kommunerne selv kan finde ud af en lang række punkter hvor regeringspartierne og dansk folkeparti ikke vil være med så selvfølgelig er vi uenige så lad os da diskutere den politiske forskel så folk kan se hvad de får af kommunalt selvstyre med den ene og den anden regering det synes jeg ville være rigtig interessant det er bare ikke noget der hører hjemme under det her beslutningsforslag men

støtte beslutningsforslaget det går ud på at socialdemokraterne vil lave en pulje på fem million

for at få penge til at genoprette nedlagte afstemningssteder til

folketings og kommunalvalg det er et helt håbløst

men jeg vil egentlig starte positivt

intentionen om at få stemmeprocenten op

demokratiet ligesom det er dejligt hvis

går ind for andre gode ting men det undskylder ikke at man kommer med et så ubehjælpsomt forslag som det vi behandler her i dag

ganske mange for det første er der ikke anvist nogen finansiering det er fem million kroner ekstra man vil bruge og som man vil finansiere ved højere skatter

det er jo ikke noget særlig stort beløb det er som om man mener at pengene falder ned fra himlen en pris på fem million kroner svarer faktisk til at en produktiv borger skal

fordi venstrefløjen lige har fået en fiks idé ni år af sit liv skal en håndværker arbejde

afstemning som en anden farao

til at arbejde for sig i store dele af

fordi man simpelt hen ikke har respekt for borgernes tid og penge man mener sig så klog at man kan tillade sig at bruge fem

som man næppe har brugt meget mere end et par minutter på at overveje jeg synes det er fantasiløst at

at man vil udskrive en check og det må jeg tage dyb afstand fra

det er også centralisering som flere andre ordførere har været inde på herre

at de kan træffe de gode beslutninger ude i kommunerne noget som det der er så oplagt en beslutning som skal træffes ud fra et lokalkendskab

vil man nu beslutte her på christiansborg hvor vi fuldstændig mangler det lokalkendskab det er ikke hensigtsmæssigt at den slags beslutninger skal træffes centralt i stedet for decentralt ude i kommunerne hvor man har den nødvendige indsigt til at træffe bedre beslutninger

skal søge en pulje på fem

giver enoghalvtredstusind i gennemsnit til hver

af velstand ved at lave sådan et system vi skal afholde os fra at lave alle de her små puljer det er ikke hensigtsmæssigt at vi for lige at hejse et flag og markere en mærkesag

at vi går ind for demokrati finder på at vi skal lave en

men så lille et beløb i de store budgetter som kommunerne arbejder med så alt i alt

den meget hårde afvisning som kom jeg synes også det er et meget

at høre den konservative ordfører svinge sig op i lianerne for at argumentere mod det her

vi kan se at der er en tendens til faldende valgdeltagelse

er hundredvis af valgsteder der

bund på økonomien der kommer vi med et meget konkret hjælpsomt forslag

det er langt til valgstedet der gør

meget ubureaukratisk forslag det er fem million kroner det er altså mindre end en kroner per borger i danmark der skal bruges på det her område

det her med at den enkelte medarbejder skal arbejde så og så længe er jo det rene snak vi har et fællesskabssamfund

til fællesskabet vi er mere end fem millioner indbyggere i danmark og det giver altså mindre end en kroner

for vores demokrati for vores folkestyre jeg synes det er udenomssnak i

ikke respekt for at det faktisk er ganske mange ressourcer når man lige udskriver en regning på fem million

en journalist om at man nok kan få lidt omtale hvis man rejser den her sag

er mangel på respekt for samfundets ressourcer at man så letsindigt udskriver checks

af valgsteder at valgdeltagelsen ved sidste kommunalvalg var relativt lav

tale om en enlig svale den laveste valgdeltagelse vi har haft var i nitten

fire og halvfjerds hvor der var en valgdeltagelse på to og tres

herre kasper møller hansen der er valgforsker

store undersøgelser fra usa

mindre end en kroner per borger der skal til for at man kan opretholde nogle enkelte valgsteder der hvor det giver allermest mening selvfølgelig

har en respekt omkring det politiske system

man opnår det modsatte når man udviser mangel på respekt for borgernes penge når man kører populisme på enkeltsager og når man går ind

i folketinget som hører hjemme ude i kommunerne det relevante sted at rejse det her problem er ude i landets kommunalbestyrelser hvor socialdemokraterne er så talrigt repræsenteret

der man træffer beslutningerne hvis der er nogen problemer i

for langt til nogle valgsteder så må man tage hånd om det ude i kommunerne det giver ikke mening at vi skal sidde i folketinget eller i ministeriet

stilling til hvor de enkelte lokale valgsteder skal være det er mangel på respekt for det lokale demokrati der er en grund til at vi har

de kender de lokale forhold og derfor er bedst i stand til at træffe lokale

spørgsmålet om afvikling af valgene herunder spørgsmålet om valgstederne og valgstedernes indretning og en række praktiske forhold i den forbindelse hører hjemme i kommunerne og at det efter vores opfattelse er sådan at kommunerne sagtens

forholde sig til hvordan man skal indrette sig praktisk i forbindelse med afvikling af valgene det er kernekommunal kompetence og det bør det også fortsat være argumentet i

man sammenligner valgene i to tusind og fem og to tusind og ni på valgdeltagelsen har der allerede været lidt debat om og

der er en lang række andre forhold er afgørende for hvorfor der er

lav valgdeltagelse for forskellige typer af valg

det i nogle af de tal der har været bragt frem er

sådan at der har været sammenfald mellem folketingsvalg og kommunalvalg og derfor har det givet udslag i helt andre procenter end det man har set på andre tidspunkter så vi mener

hen ikke at man kan lave den sammenligning hvis man tog sammenligningen alvorligt og tog samtlige de valgsteder som er nedlagt der er jo som oftest tale om meget meget meget små valgsteder med måske hundrede eller to hundrede

det ikke på nogen måde forklare forskellen på valgdeltagelsen fra to tusind og fem til to tusind og ni så det er naturligvis andre

ikke støtte beslutningsforslaget og jeg må sige at jeg

han nogen sinde har set og han burde ikke have haft lejlighed til og

jeg synes så bare han skal kigge lidt på den hårde konkurrence der trods alt er på det felt

herunder synes vi også det er meget rimeligt i

at der ikke skal være for langt til et valgsted det her er jo et ret begrænset forslag der giver kommunerne mulighed for at søge nogle penge til at opretholde nogle valgsteder som ellers ville blive nedlagt

for at få flere borgere til at deltage i demokratiet herunder også stemme ved valgene er jo at sikre at man har noget at stemme om det er jo at sikre at man reelt har en indflydelse på hvad der foregår og hvilke beslutninger der bliver taget

at det gør en forskel hvilke partier der sidder med

derfor er det afgørende hvis vi gerne vil sikre en større deltagelse i demokratiet

som venstre konservative og dansk folkeparti i de seneste ti år har gjort hvad

kunne for at undergrave vi har jo set den ene lov efter den anden som i den grad har undergravet mulighederne for

ud over de mange meget forfærdelige kontroller og centralistiske love man har gennemført

lever op til det diktat som regeringen og dansk folkeparti er kommet med i forhold

så får de dummebøder af regeringen og dansk folkeparti det vil sige at kommunerne i dag ikke

de ikke skal overholde for ikke at risikere at få dummebøder vi oplever i en masse kommuner

der i vuggestuerne kun er en voksen per stue med tyve børn

derfor ikke er i stand til at skifte ble på et barn der har behov for

skulle efterlade de andre børn alene vi hører om ældrepleje

man ikke længere kan regne med at få gjort rent særlig tit eller komme i bad særlig tit der bliver virkelig skåret der er handicappede der mister den hjælp der er fuldstændig nødvendig for dem hvis de skal deltage i samfundslivet

den ene lovgivning efter den anden hvor man ikke lever op til det krav der er stillet alene for at undgå at få dummebøder som regeringen og dansk folkeparti

at hvis vi skal sikre at borgerne igen begynder at interessere sig for det kommunale demokrati

for en kommune de ønsker at have

kommune hvor er det vi vil satse på udvikling hvordan ønsker vi økonomien skal være sammensat i vores kommune det er det vi tror på skal til hvis vi skal have en stærkere valgdeltagelse

så skal det ikke være kommunalpolitikere der bare sidder og udfører diktater fra regeringen og dansk folkeparti

have demokrati

der findes i denne verden og at det er langt værre end at lave total detailstyring af kommunerne og give dem dummebøder for ikke at overholde de økonomiske rammer som regeringen og dansk folkeparti kræver

som regeringen og dansk folkeparti mener der skal til men i enhedslisten har vi altså den opfattelse at det er det enkelte parti der vælger hvilke kandidater man vil opstille vi ønsker at vores medlemmer skal have størst mulig demokratisk indflydelse på hvilke medlemmer i partiet der bliver opstillet og derfor har vi en urafstemning hvor alle vores medlemmer kan deltage

om hvilke medlemmer af partiet der skal opstilles folketinget det synes vi er den mest demokratiske måde at gøre

kandidater der blev opstillet for partiet tværtimod jeg kender jo ikke dansk folkepartis indre demokrati men så vidt jeg har forstået i høj grad partitoppen der bestemmer i

til hvilke kandidater der bliver opstillet og hvilken politik der i øvrigt skal føres også lokalt det er jo hvert enkelt parti der selv vælger i enhedslisten har vi valgt at vi synes det er mest demokratisk at alle medlemmer i enhedslisten har indflydelse på hvilke kandidater der bliver opstillet for enhedslisten derfor har vi en urafstemning hvor samtlige vores medlemmer har mulighed for at stemme på hvilke kandidater det er der skal opstilles for enhedslisten sådan er der forskellige måder at lave demokrati på jeg har bare aldrig hørt om at nogen heller ikke herre hans kristian skibby mener at det er samtlige vælgere der skal vælge hvilke kandidater der skal være for det enkelte parti

og i de seneste meningsmålinger står vi til fire

procent jeg kan ikke lige her på talerstolen uden en lommeregner regne ud hvor mange procent det er men jeg glæder mig da til at høre herre hans kristian skibby fortælle om hvordan det er at dansk folkepartis vælgere har indflydelse på at

herre hans kristian skibby der er opstillet som folketingskandidat for dansk folkeparti

når man har et beslutningsforslag på og man skal op som forslagsstiller og replicere på det der

takken været mere hjertelig vil jeg gerne sige

er utrolig vigtigt for vores folkestyre utrolig vigtigt for vores demokrati

engagement diskussionslyst om

gøre for at få endnu flere til at deltage i vores demokrati

gøre for at gøre vores folkestyre endnu stærkere der synes jeg altså lidt at der var en tendens og jeg vil sige at ministeren lagde ud til en ignorant mavesur visionsforladt attitude i forhold til den her debat

vi kan gøre for at styrke vores demokrati gravede man sig ned i et hul

hvor blev den gode demokratiske debat af

en formiddag her hvor vi kunne have diskuteret hvad vi kunne gøre for at demokratiet blev mere nærværende

vi kunne gøre for at flere havde lyst til at engagere sig hvor vi kunne

jeg har som ung mand rejst rundt i verden og mødt

en lav valgdeltagelse hvad gør i i danmark hvorfor er i så gode til det med valgdeltagelse jeg har stolt kunnet fortælle om det danske demokrati alt det gode vi gjorde og så ser vi at der er en tendens til nedadgående valgdeltagelse vi prøver fra socialdemokratisk

skal vi have en debat her hvor det kommer til at handle om mavesure selvmodsigelser rakken ned på forslag det dårligste forslag i folketinget overhovedet og så videre og så videre det synes jeg er ærgerligt og det er trist for emnet er alvorligt nok sagen er jo den at der i de seneste år efter strukturreformen er blevet lukket valgsted på valgsted

borgere der var vant til at de kunne gå hen og stemme i deres lokale forsamlingshus deres lokale skole har nu ti femten tyve km hen til det valgsted hvor de skal stemme for travle børnefamilier der har nok at se til

være lige præcis det der gør den forskel at man ikke får stemt man vil måske gerne man har siddet og set på tv at det er afgørende at

det at man ikke kan få det til at passe ind i sin travle hverdag hvor man skal nå hjem og hente børn

borgerhenvendelse på borgerhenvendelse

det er den forkerte udvikling når man lukker valgsteder

egne socialdemokratiske byrådsmedlemmer og jo

en centralisme uden mage

hvor det er at man helt ned i detaljen vil bestemme hvad kommunerne må bruge penge på og hvor det er at

bare kan prioritere selv hvor der er nulvækst derfor er vi nødt til at spare hele vejen rundt og derfor er vi måske også i et vist omfang har kommunalbestyrelsesmedlemmerne sagt til os kommet til at skære lidt for dybt i forhold til valgsteder nu er beslutningerne blevet taget

at komme med et frisk forslag selv om det

vores arbejdsopgave her på christiansborg selv om det er noget vi principielt set og det medgiver

er en opgave der hører til ude i kommunalbestyrelsen så kommer vi med et lille frisk forslag et visionært forslag noget der sætter en dagsorden noget der rækker en hjælpende hånd ud hvor vi siger kunne vi ikke bare hjælpe jer lidt med at få det her på plads igen

nedlagt ved en fejl der er også valgsteder der er blevet nedlagt fordi det giver god mening det har ministeren jo ret i

nærhed af hinanden og så kan man lave det et sted hvor der er bedre adgangsforhold hvor det

de steder hvor man får ti femten eller tyve km hen for at stemme er det problematisk og der skal vi gøre noget for at opretholde valgstederne så synes jeg at det er interessant at høre at

det er bureaukrati og så alligevel da dansk folkepartis ordfører herre hans kristian skibby skal sætte trumf på så læser han op af forslaget

siger gudhjælpemig at det står klokkeklart og selv uden en juridisk embedseksamen forstår man det ja

der er ikke så meget at være i tvivl om her det er meget nemt at administrere det her er ikke tænkt som et bureaukratisk forslag det er tænkt som en udstrakt hånd så man meget meget nemt og meget meget overskueligt kan bevilge penge til et nyt valgsted så bliver der sagt

kroner per kommune ja men prøv og

et valgsted der skal opretholdes før det giver mening

hjælpende hånd der er også kommuner der slet ikke har nedlagt valgsteder i albertslund kommune hvor vi har en dygtig stærkt engageret

borgmester steen christensen ville forvaltningen lægge op til at nedlægge et valgsted så

det her område var der allermest brug for et valgsted og så opretholdt han det valgsted i stedet for at lukke det

i en af de kommuner der kan få del i pengene for han siger jeg tror man er kommet til at lave en fejl i

udstrakt hånd til dem ikke af hensyn til borgmesteren ikke af hensyn til kommunalbestyrelsen ikke af hensyn til kommunen som sådan men af hensyn til borgeren det er borgeren der er i centrum det er demokratiet

at hele regeringsfløjen bruger deres kræfter på

det her forslag ned i et sort hul og kalde det bureaukrati i stedet for at have lidt mere tillid til sine egne medarbejdere når det er så klokkeklart og let at forstå så selv uden en juridisk embedseksamen kan man forstå det så tror jeg også at indenrigsministeriet sagtens kan

det her på en god måde og give den hjælpende hånd

for at sikre en høj valgdeltagelse og

sige at det

vinde det kommende valg det

er der skal ske absolut er i den letlæselige

af

afstemningssteder i kommunerne

givet udtryk for at det var et af de mere visionære forslag det sagde jeg ikke

er visionære og der er rigtig mange af dem og vi er glade for at præsentere dem her i folketinget vi ville gerne have at der var lidt mere engagement når

men herre hans kristian skibby har tidligere i dag sagt at det er så lille et beløb

nogen ansøgninger jeg kunne godt tænke mig at høre

vil det blive et problem at skulle skelne imellem hvem der skal have og hvem der ikke skal have fordi der er så mange der søger

overhovedet ikke nogen der gider den her pulje fordi det noget pjat

vi lukker valgsteder fordi vi er så presset på økonomien

at der er så mange ansøgere at

eller mener man at der slet ikke er nogen der

det som herre hans kristian skibby så siger her

er nogen der vil søge altså så giver det ikke rigtig nogen mening sagen er den

ikke har nedlagt valgsteder vil man snildt kunne opretholde et eller to valgsteder i nogle af de kommuner der er berørt

det vil være nogle ganske få udvalgte kommuner der vil

det her og så vil man kunne hjælpe ikke kommunen men de borgere der har fået for langt til deres valgsted det her forslag handler ikke om at hjælpe kommunen det handler om at hjælpe borgeren og styrke demokratiet

om ansøgningerne skal imødekommes eller

har emnet demokrati vi har emnet valgdeltagelse der er mulighed for at lancere den ene spændende vision efter den anden

tale om hvad vi gør for at få folkestyret revitaliseret for

på hjerte er noget med administrationsomkostninger det skal nok være noget der giver liv i kludene noget der vækker engagementet det skal nok være noget folk

med til at øge valgdeltagelsen nej vi forestiller os naturligvis ikke

så det svarer til en million kroner eller derover overhovedet ikke vi forestiller det er et beskedent beløb ud af det her

nogle udvalgte kommuner der har valgt at lukke mange valgsteder der er nogle valgsteder som er

i yderområder de søger ind og de kan så blive hjulpet med det her beløb det er ikke for at hjælpe kommunen for dem har vi

set ikke ondt af i den her sammenhæng de har lavet en fejlprioritering det er borgerne og de mennesker der bor ude i de lokalsamfund hvor valgstederne er nedlagt vi vil hjælpe

ikke efterspurgt og i øvrigt ikke

juble over at de kunne få i gennemsnit enoghalvtredstusind kroner

landsbyer og andet hvor man mister sit valgsted de er dybt fortørnede over at deres valgsted lukker

borgerhenvendelser blandt andet på facebook nu skal være med at læse navnene op

facebook der er mange borgere der siger

valgsted nedlægges

set af hensyn til borgerne og demokratiet

men her synes vi faktisk det er borgerne der skal hjælpes og derfor kommer vi med en udstrakt hånd til dem det ærgrer os at det konservative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

er indenrigs og sundhedsministeren der får ordet

at folketinget tager initiativ til at der udarbejdes en national handlingsplan som skal sikre inkontinenspatienter en bedre og mere ensartet behandling forslagsstillerne har ret i at det er vigtigt med en ensartet og god behandling af patienter der lider af inkontinens og forslagsstillerne har også ret i at denne lidelse måske har været lidt overset på forskellig måde spørgsmålet

om en national handlingsplan er det rette værktøj der kan være mange forskellige formål med at udarbejde en national handlingsplan formålet kan være at skabe øget opmærksomhed på et sygdomsområde at forbedre patientbehandlingen for eksempel ved at skabe sammenhæng i behandlingsindsatserne eller fastsætte målsætninger for patientbehandlingen på de områder hvor der udarbejdes nationale handlingsplaner er der ofte tale om komplekse problemområder med mange aktører og handlingsplanen har så til formål at etablere særlige rammer for samarbejde mellem de aktører for at sikre at den ene hånd ved hvad den anden gør i forhold til patienten det plejer at være formålet med handlingsplaner

måske må man sige og det vil jeg vende tilbage til at der på dette område der vedrører inkontinens ikke er tale om en sådan kompleks situation som kalder på en handlingsplan

sundhedsstyrelsen offentliggjorde i december

rapporten der hed urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital

formålet var at undersøge udrednings og behandlingsforløb i primærsektoren og på hospitaler med henblik på at vurdere om de eksisterende kliniske retningslinjer og guidelines følges i den kliniske praksis

evalueringen er baseret på to spørgeskemaundersøgelser en blandt afdelingsledelserne på landets gynækologiske og urologiske afdelinger og en blandt kvinder med urininkontinens som blev som blev udredt i almen praksis eller hos speciallæge

rapportens tre væsentlige konklusioner er følgende

aktivitet bør derfor samles på færre afdelinger så rutine så vel som ekspertise fremover kan

rejser

bruges som argumenter for en national handlingsplan

praktiserende læger følger ikke de faglige retningslinjer og nitten procent af kvinderne bliver ikke undersøgt for inkontinens når de henvender sig hos egen læge derudover bliver fyrre procent af kvinderne ikke tilbudt behandling inden de henvises til hospitalet som jeg nævnte det er kritikpunktet til det kan jeg sige at der allerede findes vejledninger for udredning og behandling udarbejdet af henholdsvis dansk selskab for almen medicin og dansk selskab for obstetrik

ikke bliver fulgt i tilstrækkelig grad den omtalte rapport fra sundhedsstyrelsen omhandlede i øvrigt det skal man huske dansk selskab for almen medicins tidligere retningslinjer på området siden har dansk selskab for almen medicin udsendt opdaterede vejledninger og har i den forbindelse sat ekstra fokus på området blandt andet er der afholdt implementeringskurser i hele landet og et e læringsprogram er ved at blive udarbejdet og så vidt jeg er orienteret vil det blive lanceret inden længe

forslagsstillerne fremhæver i beslutningsforslaget at det i sundhedsstyrelsens rapport konkluderes at behandlingen af inkontinens er spredt på for mange hospitaler og at det kan forringe kvaliteten af de kirurgiske indgreb som nogle af kvinderne behandles med til det kan jeg sige at det er rigtigt at

at der er behov for en samling af den kirurgiske behandling på færre sygehuse på den baggrund har den kirurgiske behandling af inkontinens indgået i sundhedsstyrelsens specialeplan for gynækologi

der er sket en betydelig samling af den kirurgiske behandling og der er opstillet krav om samarbejde med specialet urologi

beslutningsforslaget påpeger endelig at den demografiske udvikling vil medføre en større andel af ældre og dermed et større antal danskere med vandladningsproblemer det er korrekt ubestrideligt at der kommer flere ældre i fremtiden og at forekomsten af inkontinens tiltager med alderen og særlig efter en fødsel

også vigtigt at vi har en god og ensartet behandling af inkontinens i hele landet

men sammenfattende mener regeringen

er så omfattende at det er nødvendigt med en national handlingsplan det er sundhedsstyrelsens vurdering at det ikke er nødvendigt med en handlingsplan

at der er taget skridt med alt det jeg har nævnt som kan sikre det formål

ikke at jeg her dagen før store bededag vil spilde folketingets tid ved at gentage de faktuelle ting som henholdsvis ministeren og venstres ordfører er kommet med men jeg vil

og som også rammer på tværs

generationer for man kan blive ramt af inkontinens

det er en ubehagelig situation

også lidt pinligt at vi som samfund ikke rigtig

gøre noget ved det og den pinlighed synes jeg da godt at vi kan være bekendt at udstille vi kan godt

selv om det ikke er de store penge vi taler om

det her handler måske også om at man gør så meget andet men så mister fokus på noget af

som virkelig betyder noget i folks hverdag det rammer jo alle uanset social status

er meget enig med venstres ordfører i at den her sag egner sig bedst til at vi

udvalget og skriver en beretning om hvordan det så er vi kommer videre

vi lige får undersøgt det med økonomien

er der plads nok i de kommunale budgetter til at vi kan gøre nogle ting lige nu

der skal gøres på på et andet tidspunkt lidt i forhold til det sidste kan jeg ikke lade være med at sige at når vi taler om inkontinens kunne vi måske også godt tale om alle de andre voksne blebrugere blebærere i danmark

at udskifte toiletbesøg og hjælp til ældre der ikke

dem en ekstra ble på vi har sågar set at patienter som er indlagt på danske sygehuse ikke kan ledsages til et toilet og så får de ble på det vil jeg faktisk også kalde ufrivillig vandladning men det er ikke noget kirurgen kan operere for det er noget vi kan gøre noget ved i kraft af den måde vi skattefinansierer vores velfærd

som vi skal have gjort folk raske for men lad os tage snakken og få beretningen og så må vi ordne storpolitikken i andre sager det her er altså en en vigtig sag for nogle og jeg synes det uværdigt at mennesker der kan være renlige

også starte med at sige at for de mennesker der rammes af inkontinens

er den lidelse desværre ofte et meget tabubelagt område derfor

vil jeg gerne sige tak til forslagsstillerne for jo flere gange vi offentligt står og snakker om at man godt kan lide af ufrivillig vandladning men at der faktisk også er muligheder for at få hjælp

gå og gemme på det her problem man skal gå til sin egen læge

forskellige muligheder for at blive hjulpet

nogle tiltag siden rapporten fra to tusind og ni der er faktisk sat ekstra fokus på området med nye vejledninger

hæfter jeg mig meget ved at man også har lavet nogle implementeringskurser

det her tema som er et rigtig rigtig væsentligt tema og som berører mange

lide af ufrivillig vandladning

sagtens kan tale om det og man kan også gå til sin læge med det for der er

jeg skal tilslutte mig de positive bemærkninger der er faldet til beslutningsforslaget jeg deler fru liselott blixts opfattelse af at det kan være nødvendigt og vigtigt indimellem at drage nogle af de sygdomme og lidelser frem i lyset

de formelle prioriteringer i sundhedssektoren og de prioriteringer vi foretager i forhold til hvad

jo givetvis af hvad man debatterer hvad man snakker om og hvad der er meget omtale af det gør det jo selv om vi selvfølgelig bestræber os på at være

tage de saglige hensyn først ved vi godt at det der ikke tales om har en tilbøjelighed forsvinde ud af bevidstheden derfor synes jeg det er rigtig godt at liselott blixt kommer med det her forslag

både forslaget og bemærkningerne indeholder en række fornuftige og gode overvejelser om hvad man kan gøre på området

altid beroligende når ministeren kan fortælle os at det meste enten er gjort eller allerede er planlagt

meget fornuftigt hvis vi med udgangspunkt i det her beslutningsforslag lavede en beretning

så må sige opmuntrede sundhedsministeren og dem der prioriterer indsatsen på sundhedsområdet til også

være opmærksom på at arbejde med den problemstilling det handler om nemlig ufrivillig vandladning

sætte fokus på nogle sygdomme som folk af den anden grund ikke er så glade for at tale om for ligesom at få sat lys på hvor mange der er ramt af det og hvor mange der har det her problem

kommer som en stor overraskelse når man hører de tal der er fremme i debatten men tak for forslaget jeg ser frem til at vi i udvalgsarbejdet kan få afsluttet det med at lave en beretning der

så må sige giver nogle fornuftige vejledninger til

at være med til at opmuntre ministeren

er jeg meget glad for at vi kommer til at gøre i en beretning

national handlingsplan for inkontinens

for vi er nødt til at sætte det på dagsordenen

mange grunde til en af de første grunde er jo at hjælpe de mange

unge og ældre og af begge køn som lider af inkontinens der er cirka femhundredetusind danskere som

og en af de sygdomme som man ikke taler om

som man ikke nævner og som man sjældent gør noget ved

må blive hjemme fra lejrskole og bliver mobbet hvis de andre finder ud af det unge kvinder som i en travl hverdag udsætter toiletbesøget og derved får en stressblære går til læge og for de flestes vedkommende får de at vide at

og lave nogle knibeøvelser og kvinder som efter en fødsel pludselig ikke kan grine hoste eller løfte uden at de skal skifte bukser bagefter eller dem der efter en svær fødsel må ty til en operation inkontinens hos mænd er imidlertid også meget almindeligt

man tror det er dog ikke så hyppigt som hos kvinder mænd i alle aldre kan blive berørt men det kan også afhjælpes ældre som bliver indlagt eller kommer på plejehjem

vi også en tidligere ordfører nævne fordi det

fordi man har sparet eller noget andet eller lagt noget om jeg har været i sundhedssektoren i mange år tyve år

et holdningsskifte der skal til alle de her mennesker ville få bedre livskvalitet hvis de fik en bedre vejledning i deres problem en anden grund til at vi

forslaget er det samfundsøkonomiske økonomisk er der også en hel del at vinde en professor i italien har for nylig udført omfattende analyser af inkontinensområdet

fundet ud af at totalomkostningerne til inkontinenspleje hos kvinder modsvarer totaludgiften til brystkræft det koster samfundet to milliard kroner om året

afhjulpet mange af borgernes personlige problemer sygdommen kan få folk til at droppe al social kontakt

ved at få forebygget sygdommen tilmed er det ret nemt at handle på netop det her område bækkenbundsøvelser er afgørende og burde indføres i en undervisning på skoleskemaet det ville have en positiv effekt

jo mange gange det vi taler om når vi taler om forebyggelse dog er det her meget sjældent nævnt

fra en af vores mange specialuddannede kontinenssygeplejersker og derfor skal det være lettere at komme i kontakt med en kontinenssygeplejerske end det er i dag i næstved har man en inkontinensklinik sådan en

tage udgangspunkt i at få etableret i alle regioner her er der fysioterapeuter og kontinenssygeplejersker som kan vejlede og afhjælpe problemet

hjælpe folk med inkontinens klinikken har åben konsultation en dag om ugen og ellers er det praktiserende læge

når man kommer der har man i gennemsnit tre konsultationer

i det her med at man måske laver det om til toiletbesøg i stedet for bare lægge en ble på derved opnår man et godt og tværfagligt samarbejde

syv ud af ti af de borgere der døjer med inkontinens kan lidelsen løses relativt let og simpelt

de fysiske rammer være i orden det kan være forskellige skoler eller institutioner

måske ikke har toiletter nok på skolerne eller andre ting man skal ud at se på et nyt studie udført af cowi af inkontinensplejen i københavns kommune konkluderer at ved at benytte kvalitetsprodukter og uddanne plejepersonalet i optimeret pleje

gå hånd i hånd med mere tilfredse borgere og et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne borgernes tilfredshed øges markant samtidig med at inkontinensplejen kan spare op imod titusind kroner

årsbasis det bliver rigtig rigtig rigtig mange penge hvis vi tager hele landet forslaget pålægger regeringen at udarbejde en national handlingsplan for at sikre at inkontinenspatienter får en bedre og mere ensartet behandling ministeren var inde på at

var det man arbejdede på men så vidt jeg kan forstå har man gjort det i mange år og tålmodighed har aldrig

at inkontinensindsatsen skal styrkes når det gælder forebyggelse udredning og behandling målet skulle gerne være at reducere antallet af borgere med inkontinens med mindst tyve procent over de kommende fem år herudover skal alle borgere have lige adgang til information vejledning og behandling uafhængigt af alder og bopæl mens fedme kræft og rygning er kommet øverst på dagsordenen i sundhedssektoren

undersøgelserne viser at det halter med forebyggelse og behandling og som sagt koster det utrolig mange penge ufrivillig vandladning medfører ringere livskvalitet for de ramte det viser undersøgelser foretaget af kontinensforeningen

med inkontinens hvordan de ikke tør henvende sig til egen læge til trods for at sygdommen går ud over både arbejds og fritidsliv det kunne være det var nemmere at gå ind i en inkontinensklinik

det drejede sig om og hvor alle kom for det samme

at behandlingen af kvinder med inkontinens halter gevaldigt praktiserende læger følger ikke de faglige retningslinjer og nitten procent af kvinderne bliver ikke undersøgt for inkontinens når de henvender sig hos lægen og ser på salget af medicin mod inkontinens

sundhedsstyrelsen kalder det i rapporten utilfredsstillende at dansk selskab for almen medicins kliniske vejledning

det øger arbejdspresset på hospitalerne unødvendigt når patienterne ikke er fuldt udredt inden de bliver henvist styrelsen henviser til en norsk undersøgelse som har vist at halvfjerds procent af kvinder med urininkontinens kan udredes og behandles med relativt få ressourcer hos de praktiserende læger

ligger mange undersøgelser der allerede nu viser at ved at lave en lille indsats der ikke er omkostningstung kan vi spare penge

øget livskvalitet

seks ud af ti taler ikke engang med deres læge om det jeg glæder mig til at vi får forslaget i sundhedsudvalget og at vi kan lave en fælles beretning kan opmuntre ministeren til at

åbnet og det er indenrigs og sundhedsministeren der får ordet først

forslagsstillerne ønsker at regeringen skal fremsætte lovforslag der giver en ventetidsgaranti som sikrer at børn under seks år med diabetestype en tilbydes insulinpumpe fra starten af sygdommen

tilbydes en insulinpumpe inden for tre måneder sundhedsstyrelsen skrev i to tusind og syv nogle anbefalinger for anvendelse af insulinpumper i de anbefalinger blev der ikke skelnet mellem børn og voksne det fremgår dog

stikkeangst blandt børn altså angst for at blive stukket kan være et argument for insulinpumpebehandling efterfølgende har der både politisk og i sundhedsfaglige kredse været diskussion om denne insulinpumpebehandling både om indikationerne

behov for insulinpumpe

diabetesstyregruppen under sundhedsstyrelsen har i flere omgange haft fokus på insulinpumpebehandling den er sammensat bredt af faglige eksperter og den yder bred faglig rådgivning til sundhedsstyrelsen på diabetesområdet og skal medvirke til en hensigtsmæssig udvikling og en stadig forbedring af kvaliteten diabetespumpebehandling har senest været drøftet i denne styregruppe i september to tusind og ti og igen i marts i år forud for mødet i september havde sundhedsstyrelsen bedt regionerne om en status for insulinpumpebehandlingen blandt børn og voksne ud fra tilbagemeldingerne skønner sundhedsstyrelsen at cirka tyve procent af børn under femten år med diabetestype en er i behandling med insulinpumpe

diabetesstyregruppen drøftede om der er behov for at udarbejde nye kliniske retningslinjer for insulinpumpebehandling herunder en beskrivelse af de særlige forhold ved behandling af børn og på den baggrund rettede sundhedsstyrelsen henvendelse til dansk endokrinologisk selskab og dansk pædiatrisk selskab for at få selskabernes faglige vurdering tilbagemeldingen fra dansk fra dansk endokrinologisk selskab er at sundhedsstyrelsens anbefalinger fra og syv for så vidt angår behandling af voksne med diabetestype en er fyldestgørende dansk endokrinologisk selskab finder derfor ikke anledning til at revidere anbefalingerne men dansk pædiatrisk selskab som har fokus på behandlingen af børn under femten år

at selskabet vurderer at alle børn under seks år med diabetestype en bør tilbydes behandling med insulinpumpe ved sygdomsdebut

selskabets forslag er derved stort set identisk med det beslutningsforslag som vi behandler nu dansk pædiatrisk selskab begrunder sit forslag med at der blandt børn er en høj forekomst af lavt blodsukker høj insulinfølsomhed og højere udsving

den samme begrundelse forslagsstillerne har

det er sundhedsstyrelsens vurdering at der er behov for en nærmere redegørelse for evidensen når det gælder de kriterier som dansk pædiatrisk selskab har fremført der var på diabetesstyregruppens møde i marts enighed om at der er behov for en nærmere uddybning af evidensen for de

at der er brug for en uddybende beskrivelse af fordele og eventuelle ulemper ved at tilbyde børn under seks år insulinpumpe fra sygdommens start og at der er brug for

med behov for insulinpumpe sundhedsstyrelsen har på den baggrund bedt dansk pædiatrisk selskab om en nærmere redegørelse for de foreslåede kriterier og også en beskrivelse af hvad konsekvenserne vil være

en redegørelse i løbet af de næste

uklarhed om de evidensbaserede indikationer for anvendelse af insulinpumpebehandling af børn med diabetestype

afventer dansk pædiatrisk selskabs tilbagemelding

vil sundhedsstyrelsen drøfte området med diabetesstyregruppen forud for en eventuel revision af anbefalingerne om insulinpumpebehandling altså de anbefalinger der blev udsendt i to tusind og syv og som jeg startede med at beskrive

det er vigtigt at vi sikrer at ressourcerne i sundhedsvæsenet bruges bedst muligt derfor tror jeg det vil være uhensigtsmæssigt hvis vi fra politisk side gennemførte den foreslåede ventetidsgaranti for insulinpumpebehandling

endnu mens sundhedsstyrelsen er i gang med en vurdering af evidensen der er jo tydeligt nok uenighed mellem eksperterne løsningen må være at der kommer stærkere belæg for hvad der er det rigtige at gøre

har regeringen svært ved at støtte beslutningsforslaget i talende stund altså i øjeblikket men vi vil nøje følge op på dansk pædiatrisk selskabs tilbagemelding til sundhedsstyrelsen og den videre drøftelse i diabetesstyregruppen jeg undskylder at det er en meget speciel sag jeg her beskriver med mange faglige ord og nogle vil måske undre sig over at vi drøfter så specielle ting i folketinget men det er folketingsmedlemmers og partiers gode ret

man må jo sige at fru liselott blixt har et ret godt talent

aftenen det synes jeg faktisk er ret godt

den forrige sag om ufrivillig vandladning er det virkelig vigtigt at vi kommer ud over rampen og snakker

får en kronisk lidelse som kan

og at merudgiften så faktisk også

i det offentlige system

ikke selve udgiften der forskrækker mig som socialdemokrat men når vi ikke sådan umiddelbart

lige skal kortlægges og

en grundig drøftelse af hvor stor præcedens det

så lang ventetid på noget

er det et konkret anliggende for folketinget eller

ens mundstykker så man ikke

og så bliver de mere syge end det deres sygdom gør

bliver en kamp mellem barn og forældre

og lever et liv som andre raske børn med den vildskab og

som hører til

fine udtryk igen som herre per clausen kom med

børn der venter er jo at de bliver så

seks måneder men er man kun tre år og

pludselig tre en halv år inden man får hjælp og der sker så meget

børn har og den udvikling som de mister

bede ministeren om at kigge lidt længere ind

er det alene insulin vi skal kigge på eller er der også noget på glukoseområdet er der nogen glukosemålere undervejs som vi også skal til at kigge på

at børn får deres medicin og deres behandling

så normal som muligt også selv om det koster en ekstra lille streg på medicinen eller

at opmuntre ministeren til at vi i fællesskab får styr på det her og for min skyld kan

en helt hyggelig dag i dag her i folketingssalen vi er så positive alle sammen jeg vil starte med at sige at

sker rigtig meget nyt

ny teknik som indtil videre lover rigtig rigtig godt for visse sukkersygepatienter især har den lovet rigtig godt for mindre børn med behov for insulin jeg synes det er rigtig vigtigt at vi prøver at sige at en insulinpumpe

er der faktisk en redegørelse på vej den er lige på trapperne

vi bør afvente og se hvad den siger før vi tager stilling til

nu hørte vi at den forrige ordfører fru karen klint sagde at det

i omegnen af tre hundrede og fem og firs kroner det er faktisk bare om året men det er ikke for insulinpumpen

i forhold til målingen af ens blodsukkerværdier så jeg må sige at med baggrund i at vi mangler den redegørelse og

og sige ja til det her forslag som det ligger nu

pege på en anden problemstilling som ikke er nævnt i det her

beslutningsforslag

er heldigvis nogle patienter og nogle børn som har fået den her insulinpumpe og for

sidder fast inde i maveskindet og frem for skal stikke sig ti fjorten eller seksten gange om dagen med et lille prik på sin finger og måle på

men der løber vi jo ind i den problemstilling at lige nøjagtig den her nye type målemetode

er ikke så ligetil derfor foregår det i sundhedsregi men hvis man

er det pludselig blevet et hjælpemiddel og det foregår

i socialministeriet så oplever vi jo at vi

det synes jeg er helt urimeligt og derfor vil jeg gerne ikke bare opmuntre men

lægger det gerne op til hvordan vi kunne gøre det

flytte den del ovre fra socialministerens ressortområde over i sundhedsregi

have den bedste behandling er det en insulinpumpe og den måler

sine ting til det så jeg synes at

forvaltningsspring vi får når man skal hjælpe mennesker med nogle kroniske lidelser

må være enkelt og ligetil men

beslutningsforslag jeg vil sige at

enhedslisten er positive over for indholdet i beslutningsforslaget

i det som er sagt i debatten af ministeren og de øvrige ordførere

beslutningsforslaget går ud på at man skal sikre at

gad i grunden godt se den udredning der måtte nå frem til det resultat at når et barn var visiteret til at få

skulle barnet vente altså jeg mener

set at man snakker lidt udenom når man i forhold til det her beslutningsforslag anfører at behov for en lang række undersøgelser og at ting der er uklare jeg er helt med på at der kan være diskussion om hvorvidt en insulinpumpe er det rigtige i forhold til det konkrete barn og

skal bruges i den konkrete situation og det tror jeg også ligger langt uden for mit kompetenceniveau og formentlig også folketingets

der kan være økonomiske grunde til det

ressourcemæssige grunde til at det ikke kan være anderledes

ud fra en lægefaglig eller anden begrundelse er fornuftigt så derfor vil

imod at støtte beslutningsforslaget som det foreligger for det er jo beslutningsforslagets tekst vi forholder os til og ikke de udmærkede betragtninger der er i bemærkningerne men hvis vi kan lande det her på den måde at vi i udvalget kan have en fornuftig snak om det og så

vi skal lovgive om at

eller seks måneder de skal da have det med det samme og

var det ministeren jeg refererede til som jo havde gang i de udredninger der skulle gennemføres før man kunne tage stilling til det her

kan klares i forbindelse med udvalgsarbejdet enten ved at vi laver en beretning eller ved at vi kalder sundhedsministeren i et samråd så svarer han sikkert fornuftigt på det

er vi kommet så langt at vi kan gå glade hjem også den dag og så er der to dage vi har opnået at gå

evig ret i at det her handler om dem der er visiteret til en insulinpumpe

visiteret til en insulinpumpe er blevet det

går vi ind i teknik men det er bare for at sige at der er utrolig mange ting der gør at

inklusive en dosissøgning af insulin opleve

lavt blodsukker hvilket for et barn kan betyde

positive ting der er blevet sagt men igen

ventetidsgaranti på så mange andre områder ministeren var inde

lige så alvorligt som psykisk sygdom og

her kan man sige at det virker fra dag et

har fået en insulinpumpe og de kan fortælle at det hjælper med det samme barnets gennemsnitlige blodsukkerniveau daler meget hurtigt efter det har fået en insulinpumpe

de børn som efter en lægefaglig vurdering lever

par stykker af og det er de

skrevet og diskuteret om diabetes

bliver i fremtiden en af de største folkesygdomme

og desværre ser vi også her en stigning

livsstilssygdom

for sukkersyge men man kan med omhyggelig og korrekt behandling af sukkersygen få en næsten normal tilværelse hvis blodsukkeret holdes på et næsten normalt niveau

insulinbehandling

væsentlig lavere end hvis blodsukkeret

forhøjet

stikkes med en insulinpen der ligner en kuglepen

den nye teknologi kan gøre en forskel med en insulinpumpe som er et lille apparat man har siddende i linningen eller har i lommen og med en lille

insulinen som man har brug for formålet med en insulinpumpe er at tilføre kroppen insulin på en måde der ligner den normale måde så meget som muligt så personen der bruger pumpen

blodsukkerkontrol

lave sjov og ballade og glemmer tiden indimellem samtidig er det påvist at deres koncentrationsevne er meget bedre når de får

ikke får de samme senskader eller følger som fremkommer når blodsukkeret

det er almen lægefaglig viden

at alle lægefaglige samt patientforeningerne bifalder at disse børn får en insulinpumpe samtidig bør vi indtænke som også andre ordførere har været inde på glukosesensorer

og diabetes så er vi ikke langt fra at have opfundet den kunstige bugspytkirtel som faktisk kan klare det hele selv

endnu men med en glukosesensor kan man se hvordan ens blodsukkerniveau svinger igennem hele døgnet og dermed kunne insulinpumpen stilles meget mere præcist og derved

færre komplikationer det er da forebyggelse om

har store udsving i blodsukkerniveauet

en meget forskellig appetit og forskellige aktivitetsmønstre små børn har høj forekomst af alvorlig hypoglykæmi og er i risiko for udvikling af blivende hjerneskader i forbindelse med det små børn er insulinfølsomme og har et lille insulinbehov

langt større doseringsusikkerhed små børn har mange akutte infektioner hvor en pumpe på meget kort tid vil kunne ændre

ikke muligt ved en penbehandling det her er alvorligt og jeg mener ikke at man tager det alvorligt når man ikke kan se det problem der er

var diabetes jeg har adskillige tanter fætre og kusiner der har levet med den her sygdom og lever med den

set de skader som den medfører specielt når man som ung eller som barn får diabetes dårlige nyrer og blindhed er nogle af de komplikationer som mine familiemedlemmer har fået

for læger bragte man en artikel hvor man havde beregnet omkostningseffekten hvis man brugte insulinpumpe konklusionen var klar

glykæmisk kontrol sammenlignet med en pen evalueringen af de økonomiske konsekvenser af insulinpumpebehandling versus en

for børn der er visiteret til at få en insulinpumpe ventetidsgarantien foreslås så børn der er yngre end seks år tilbydes

er ældre end seks år skal have tilbudt den inden for tre måneder

står på listen og samtidig

regionerne region sjælland

det her netop en forebyggelse der gør at det vil give pengene igen i stedet for

aftaler hvor vi netop har nogle penge som vi kan bruge når det drejer sig om

der bør ikke være problemer med økonomien jeg mener at hvis man er i tvivl om

til diabetesforskerdag her

vi så fire børn og unge stå og fortælle hvad det havde gjort for deres liv

havde svært ved at kontrollere hvordan blodsukkeret var

hele går op i at vi skal finde ud af hvor meget cigaretter skal koste eller hvor de må handles

vi diskuterer hele tiden de samme ting

det fordi sundhedsstyrelsen og sundhedsstyrelsens diabetesstyregruppe mener at der fortsat er tvivl om evidensen altså man vil gerne have undersøgt begrundelserne for at realisere det som forslagsstillerne ønsker og det synes jeg er rimeligt sådan skal man gøre inden for sundhedssektoren før man sætter noget i værk specielt når det koster penge

skal der være en klar evidens og det er blot det

forslaget til folketingsbeslutning henvises til sundhedsudvalget

med opsøgende behandlingstilbud der angår følgevirkningerne af tortur og traume

i allerede bosiddende flygtningefamilier efter forslaget skal alle flygtningefamilier der kommer til

have et behandlingstilbud inden for seks måneder efter deres ankomst forsøgsperioden foreslås at strække sig over fem år med start den første januar to tusind og tolv formålet med forsøget er at få svar på om en tidlig indsats og behandling af forældrenes og børnenes tortur og traumeoplevelser og følgevirkningerne af disse har en positiv effekt på børnenes trivsel og en forebyggende effekt i forhold til sociale problemer og kriminalitet blandt børnene

jeg har sympati for forslagsstillernes ønske om at traumatiserede flygtninge og deres børn tilbydes fornøden behandling jeg skal dog ikke gøre mig klog på om behandlingen af torturofres og deres børns traumer også kan være med til at mindske kriminaliteten i den omhandlede gruppe det vil jeg overlade til andre som har mere forstand på det i sundhedsvæsenet behandler vi sygdomme

hvis vi kan sikre børnene en sundere opvækst

det selvfølgelig meget værdifuldt netop for at sikre en bedre behandling og dermed trivsel blandt traumatiserede flygtninge og deres familier blev behandlingen af traumatiserede flygtninge i to tusind og et gjort til en sygehusopgave det skete på baggrund af den rapport som også bliver nævnt

og opbyggede tilbud i det offentlige sygehusvæsen der blev indført frit sygehusvalg inden for en økonomisk ramme til først oasis

området blev omfattet af det udvidede frie sygehusvalg i to tusind og ti indgangen til behandlingen går normalt via

via den praktiserende læge medmindre der er tale om en akut situation

den gruppe vi taler om her vil ofte være i tæt kontakt med kommunen og måske i knap så tæt kontakt med den praktiserende læge derfor blev det overvejet om sagsbehandlerne burde kunne henvise direkte til behandlingstilbuddene arbejdsgruppen anbefalede dog at der skulle en læge ind over henvisningen for kommunens vedkommende kunne det for eksempel være en kommunal lægekonsulent

henvisningen til behandling kan altså initieres af flygtningefamiliens sagsbehandler eventuelt i samarbejde med en praktiserende læge eller en kommunal lægekonsulent behandlingstilbuddene betyder at flygtninge der har opnået bopæl i en kommune allerede i dag kan henvises til behandling en række af behandlingsstederne tilbyder i øvrigt familieterapi hvor man inddrager hele familiens situation ligesom der tilbydes

til for eksempel kommunale sagsbehandlere senest er der givet satspuljemidler til et projekt i varde som gennemføres i samarbejde med center for traume og

præget af posttraumatisk stress syndrom ptsd herunder børn i familier af anden etnisk baggrund kommunen har udvalgt skoler til projektet som har de største andele af tosprogede elever målet med projektet er at udvikle metoder og tilbud til forebyggelse af sekundær traumatisering hos børn i familier præget af ptsd disse metoder kan udbredes til andre kommuner når projektet er tilendebragt det er netop et af formålene med projektet der er således igangsat et forsøg som minder meget om det beslutningsforslaget lægger op til samtidig har kommunerne i dag mulighed for at købe konsulentydelser og undervisning fra behandlingsstederne

behandling ved de særlige behandlingstilbud for traumatiserede flygtninge det er derfor efter regeringens opfattelse ikke nødvendigt i øjeblikket at igangsætte yderligere projekter for offentlige midler og derfor kan jeg ikke støtte det foreliggende forslag men jeg håber min redegørelse har vist at emnet i høj grad

nævne til sidst at det første rehabiliteringscenter for torturofre faktisk blev gennemført

for undervisningsministeriets midler i

det nordlige københavn og jeg er faktisk ganske stolt

at vi derved blev et foregangsland på det punkt det skulle vi gerne blive ved med

selvfølgelig ser med stor alvor på

for behandling af traumatiserede flygtninge og

vi allerede i to tusind og et skærpede indsatsen sådan at behandlingen af traumatiserede flygtninge blev gjort mere tilgængelig som ministeren også har redegjort for her fra talerstolen for et kort øjeblik siden og siden har man jo løbende udviklet og forbedret mulighederne for

flygtninge når en læge altså har vurderet at der foreligger traumer hos den pågældende flygtning det er også sådan at man har igangsat en ordning i samarbejde med røde kors i forhold til screening af alle nytilkomne asylansøgere det vil sige at før folk bliver anerkendt som flygtninge

en screeningsproces man sætter gang i de relevante ting

sikre en effektiv integration når det muligt vi ser derfor ikke det behov for den

ordning som forslagsstillerne gør og vi kan heller ikke se at der på nogen måde skulle foreligge oplysninger som med al rimelighed kan sandsynliggøre at

vi er opmærksomme på at traumatiserede flygtninge har svært ved at integrere sig

til beslutningsforslaget at forslagsstillernes formål med beslutningsforslaget er at gennemføre forsøgsprojekter i udvalgte kommuner hvor man opsøger allerede bosiddende flygtningefamilier som man formoder

for deres traumer det er bare en anderledes indfaldsvinkel

lavet en rapport der konkluderer at noget af det der er bedst til at behandle flygtningefamiliers traumer

det er ikke nødvendigvis at blive behandlet som

på den baggrund

valgt at benytte sig af man anviser to finansieringskilder

heller ikke enige i den anden finansieringskilde nemlig at det

det er ikke en finansieringskilde som vi i

dette beslutningsforslag får vi sat

ikke en problemstilling der er ny det er noget vi har har drøftet

vi jo i aktion og gør noget og det er min erfaring som gammel pædagogisk konsulent at uanset børns ophav

det lige usundt at blive udsat for ting der er grimme

voldsfremkaldende når mennesker mistrives sættes under stress så den vold de selv har

man kan faktisk bruge det gamle udtryk vold avler vold mistrivsel avler vold så som udgangspunkt er vi som socialdemokrater

som afløser i formandsstolen da der blev sunget på publikumsrækkerne

jeg synes ikke vi skal hjælpe publikum til at synge men det kunne være vi skulle

vi grundlæggende enige i det vi skal bare have fundet ud af hvordan vi får det gjort når mennesker udsættes for tortur og traumer påvirker det jo ikke kun den enkelte men det påvirker hele

selv er i stand til at tage vare på sig selv

slet ikke på næste generation og vi ser jo desværre der er en

da jeg læste

lissi rasmussen har været inde at redegøre

nogle unge der sidder i fængsel og der er ikke nogen af dem der har haft en lykkelig barndom så jeg er

og det er ikke nok kun at tale om de centre der er nævnt her der er også andre centre der

at give nogle rammer for nogle mennesker så de har et fristed

hjælp til selvhjælp det er også et tabubelagt område der er

den hemmeligholdte tortur er jo også skadevirkende så hvis man skal ind at screene her

så kommer jeg så også til økonomiafsnittet ligesom den forrige

også nødt til at sige at der heller ikke i vores to tyve plan står noget om tilbagerulning af skattelettelser i

nogle beløb men dem har vi så båndlagt til noget andet så jeg synes vi skal sætte os sammen og se

en beretning på det så vi får lidt mere styr på

med opsøgende tilbud til flygtningefamilier som har været udsat for tortur og derfor har traumer det skønnes at fem og tyve til tredive procent af de flygtninge der kommer til danmark er traumatiserede som følge af at have oplevet voldsomme begivenheder i deres hjemland og under flugten herunder krig etnisk udrensning koncentrationslejrophold fængsling og tortur disse mennesker har det utrolig svært og er svære at behandle

som skulle finde den rigtige måde at behandle disse familier på allerede i dag er der en masse projekter i gang

er også meget der har været afprøvet her vil jeg da også rose mange af de kommuner som faktisk har afprøvet mange ting jeg er fuldt ud klar over problemet med familier som er traumatiserede vi har selv flere af de familier i vores kommune og vi har afprøvet en del netop for at se hvordan vi kan hjælpe den enkelte familie vi har netop sat en masse projekter i gang for at hjælpe børnene i familien så vi kan få brudt

lige pt ser det ud til at fungere så lillebrødrene ikke begår de samme ting som storebrødrene noget af det mest positive som vi ser

har gavn af mange steder er rollemodeller både ungerollemodeller og forældrerollemodeller som selv har en anden kulturbaggrund og derfor kan forklare mange af disse familier hvordan man klarer sig bedst i det danske samfund problemet

de på grund af deres traumer har svært ved at tillære sig det danske sprog og har svært ved at læse og forstå

samme kulturbaggrund om hvilke regler vi har i danmark

man skifter læge hvad en forening

i samarbejde med tre kommuner favrskov odsherred og køge formålet var at udvikle og afprøve modeller for helhedsorienterede rehabiliteringsforløb med et beskæftigelsesrettet sigte tanken var at kommunernes eksisterende praksis skulle kvalificeres og styrkes så man bedre kunne løse de ofte meget komplekse sager og derved hjælpe den enkelte traumatiserede flygtning sprogcentrene har også kørt projekter i vejle svendborg københavn roskilde herning viborg holstebro og aarhus indsatserne omfatter blandt andet afdækning af ressourcer kompetencer og faseopdelt brobygningsforløb mellem sprogrehabiliteringstilbud og arbejdsmarked tilpasset danskundervisning mentorordninger og udvikling af informationsmateriale til virksomheder

der er også gennemført projekter med særlig fokus på den samlede familie familiens egne behov blev inddraget i et faseopdelt forløb der skulle understøtte familiens egne og regenererende ressourcer projektet skulle opsamle viden og erfaring med omkring tredive

var mellem tre hundrede og halvtreds og seks hundrede personer

har været mange projekter det her er bare en lille del af dem jeg synes

kunne få større gavn af at samle den viden

og det skal ske seks måneder efter deres ankomst

sige at jeg nok er lidt mere positiv over for

det her forslag fra enhedslisten vi ved jo at flygtningefamilier asylansøgere ofte har ting med i bagagen som er traumatiserende og som gør at de havner i en højrisikogruppe hvad angår

at palæstinensiske flygtningefamilier

tilskrives at børnene er sekundært traumatiserede fordi deres forældre har nedsat

vi godt kunne trænge til mere systematik på det her område vi har allerede

når det gælder børn og unge jo erklæret os enige i at det faktisk er nødvendigt med en systematisk indsats

undersøger børn og unges kriminalitet meget grundigt

og jeg jeg tror også at det at det vil være fornuftigt med

et forslag med som godt nok angår asylansøgere og som angår torturofre

og selvfølgelig efterfølgende behandling derfor synes jeg

diskutere med enhedslisten hvordan vi kan indrette sådan en model og så vil jeg sige at at vi jo heller ikke er begejstret for den finansiering

enhedslisten kommer med her men vi har et forslag som er finansieret i vores og tyve plan og måske kan vi gå i dialog om hvordan

vi mener faktisk at det er ret vigtigt at sætte ind

såfremt det her kunne blive sat i gang

fordi det er vigtigt at undersøge om om de udvalgte familier

en mindre kriminalitetsrisiko så såfremt man

i hvert fald vigtigt med lige præcis den del så man kan se om det er noget der skal rulles ud over det ganske land men jeg synes et meget spændende forslag

lave en form for beretning over hvordan vi så kan lave en model som vi forhåbentlig så vil kunne gennemføre efter et valg

at der ikke er flertal for det her blandt regeringspartierne

jo nævnt mange gode ting her i dag fra talerstolen mange gode projekter osv

jeg ser ikke det her som værende i modstrid med nogle af de projekter nok snarere

kan kvalificere det andet arbejde

nogle andre ordførere starte med at rose enhedslisten for at man trods alt har anvist en finansiering den kan man så være enig eller uenig i men jeg synes da at det er

det er et godt fremskridt at man ikke bare foreslår ting men

også anviser finansiering den ros synes jeg skal gives når nu det sker

været efterlyst mange gange tidligere for

konservative er det meget vigtigt at vi ser den her problemstilling

det er vigtigt for os at de der har behov for hjælp de der har behov for behandling

rent faktisk også får en behandling og ikke kun af kriminalpræventive hensyn i forhold til kriminalpræventive tiltag og

men også i forhold til hele sundhedsvinklen på det helbredsmæssigt

er målrettet i forhold til at hjælpe de her mennesker uanset

er enig i at en stor del af det formentlig være af kriminel

kan det her have et kriminalpræventivt mål i sig selv at man går ind og laver nogle behandlingstilbud det er jeg meget enig i

synes bare at man skal nævne når vi har debatten at det jo ikke

det det kommer til at gøre godt for

er det vel egentlig også en forkert måde at sige det på for det er jo ikke noget man kommer til det er noget vi allerede er i fuld gang med det er noget der allerede finder sted i dag det sker i vid udstrækning vi hørte at ministeren

med til at indføre ordningerne med at man rent faktisk tager hånd om de her mennesker

er det jo allerede tilbage i to tusind og et at man gør det her til en sygehusopgave og det vil sige at så er man

også omfattet af det frie sygehusvalg både i forhold til centrene altså rct i jylland og rct i københavn

som jeg faldt over der handler om at man via satspuljemidlerne har lavet et projekt i samarbejde med varde kommune og center for traume og torturoverlevere

som er målrettet børn i familier præget af ptsd som jo også er en diagnose som er meget meget bred

som har alvorlige problemer med ptsd er der ingen tvivl om at

så er der mange flere projekter og flere ordførere har haft deres ideer med har samlet op og har erfaring med nogle projekter

kan vi ikke i dag støtte beslutningsforslaget fra enhedslisten som det

vi er allerede i fuld gang med en lang række projekter men det jeg godt kunne tænke mig og der vil

kunne være hensigtsmæssigt var jo at vi får en mere koordineret vidensopsamling jeg har lidt på fornemmelsen at man starter mange projekter op de bliver evalueret og så ligger evalueringsrapporterne i en vindueskarm et

men det kunne godt være at vi kunne koordinere det

trække noget vidensessens ud

vi gør allerede noget der sker allerede noget

alle de ting der er blevet sagt på forhånd og der er jo ikke nogen grund til at

at der er rigtig meget der er i gang derfor kunne det måske være fornuftigt at benytte det her forslag til

at det kunne være nyttigt at samle det op i en beretning så vi ikke kom og skulle

om det på nuværende tidspunkt for det føler vi trods alt at der er for lidt tid til at få

jeg vil gerne takke for debatten under anden verdenskrig var der

en række danskere der kom i kz lejre og havde forfærdelige oplevelser med at sidde i kz lejre

tres ’erne konstaterede man at mange af børnene af de frihedskæmpere politifolk og andre der havde siddet i kz lejrene

man undersøgte det og døbte fænomenet kz syndromet og fandt ud af at det i høj grad var fordi

deres forældre som havde haft de her forfærdelige oplevelser ikke talte om dem men var voldsomt påvirket af dem

og det påvirkede så hele familien og gjorde at børnene også fik store problemer det er efterhånden nogle år siden og det er som om vi har glemt den viden

jeg er selvfølgelig glad for at ministeren og andre ordførere har opremset alle de behandlingstiltag der er

der selv har været udsat for torturoplevelser og andre forfærdelige oplevelser

især børnene som har brug for at få en behandling

mette blauenfeldt leder af center for udsatte flygtninge under dansk flygtningehjælp har anslået at der er omkring tredivetusind sekundært traumatiserede børn som lider under at have traumatiserede forældre som ikke magter at tage sig af dem

et ganske stort tal det er selvfølgelig i varierende grad men det er ganske mange børn som har brug for at få

vi tror på at hvis man undersøger familierne når de kommer til danmark

forhåbentlig kunne gøre noget med det samme så vil man også bedre kunne være opmærksom på at her er nogle

der måske har brug for noget ekstra hjælp og støtte på grund af det deres forældre

været udsat for jeg hørte

på et tidspunkt en om en flygtningefamilie fra afghanistan som havde været nødt til at efterlade det ene barn i afghanistan

anede ikke hvad der var sket med det barn og havde jo også været udsat for nogle forskellige oplevelser som påvirkede

at tage sig af de andre børn fordi hun hele tiden tænkte på det barn som hun havde måttet efterlade og som hun ikke vidste hvordan havde det om det barn overhovedet levede mere eller hvad der var sket

sig de forfærdeligste ting at det stod så slemt til i familien blev først opdaget en dag i skolen da en af lærerne opdagede at et af børnene havde så voldsomme børnesår i hele ansigtet så barnet var nødt til at blive indlagt forældrene havde ikke opdaget det eller gjort noget ved det man fik så taget fat i familien og

det barn og de andre børn men det burde slet ikke komme så langt der havde jo også været en række andre problemer med børnene derfor er vores forslag altså

skal være mere opsøgende jeg forstår godt de mange der siger

er behandlingstilbud og hvis man henvender sig til lægen

kan man få behandling og så videre men mange af de her mennesker er jo netop i en situation hvor de ikke kan overskue noget og børnene er i hvert fald ikke klar over de behandlingsmuligheder der er er jo heller ikke børnene der skal have ansvaret for

derfor er vores forslag altså

hvorvidt de været udsat for tortur det er der nok mange der ikke har lyst til at fortælle om mange opfatter det som utrolig skamfuldt nogle prøver at fortrænge det man vil nemlig ikke være offer som venstres ordfører var inde på folk

det vigtigt at man laver en egentlig grundig undersøgelse at nogle der har forstand på det

undersøger børnene for om der er problemer så vi kan få taget fat om det med det samme inden problemerne vokser sig så store at børnene virkelig bliver misrøgtet

de får det så dårligt at de kommer ud i forskellige ting

hvorvidt der var øget kriminalitet blandt folk med en anden etnisk baggrund og hvor man har kigget

nogle fra andre lande der var kommet til danmark og her var deres efterkommere og

for en gruppe og at der var store forskelle

det som mange af de undersøgelser tyder på

at blandt efterkommere af indvandrere

absolut ikke højere kriminalitet end der er blandt danske unge som ikke har indvandrerbaggrund men blandt unge med flygtningebaggrund

kommer fra flygtningefamilier med voldsomme traumer derfor hvis vi kunne få sat ind

kunne vi måske undgå nogle af de forfærdelige sager hvor det går ud over andre hvor andre bliver til ofre fordi der er nogle unge der går

får en rigtig god indsats over for familierne og børnene men også for at nedbringe kriminaliteten

få gennemført sådan en undersøgelse

opsøgende over for de flygtningefamilier der er her

også over for de flygtningefamilier der kommer i fremtiden jeg er rigtig glad for at

at sætte os ned i udvalget og også som herre tom behnke var inde på få et overblik over

der er i gang af projekter og initiativer på området og så forhåbentlig lave en beretning om hvad vi så

det også bliver opsøgende og ikke kun bliver noget hvor folk selv skal henvende sig fordi børnene

selv og siger min familie har brug for at få noget traumebehandling det kræver at der nogle der opsøger dem og sørger for at familien får den behandling så det håber vi at

kan få sat i gang

der behandler vi faktisk et meget vigtigt tema nemlig

borgerne udsættes for chikane

for eksempel trusler vold hærværk med videre på grund af deres religiøse tilhørsforhold eller deres politiske ståsted eller på grund af deres seksualitet eller handicap med videre med dette beslutningsforslag lægges op til forskellige tiltag i form af

en taskforce hos rigspolitiet bedre afdækning af motivet bag forbrydelser og en bedre registrering af den form for forbrydelse

her er tale om de såkaldte hadforbrydelser som forslagsstillerne selv er inde på

er beslutningsforslaget jo identisk stort set i hvert fald

som vi behandlede i sidste samling og derfor tror

heller ikke det kommer bag på nogen at regeringen ligesom sidst vi behandlede forslaget ikke kan støtte det og jeg vil lige om lidt komme ind på

når nogen bliver udsat for disse hadforbrydelser regeringen har derfor også i de senere år iværksat en lang række tiltag med henblik på at sikre en hårdere straf for den slags forbrydelser og med henblik på at myndighederne har den fornødne opmærksomhed på disse forbrydelser første del af beslutningsforslaget pålægger jo regeringen at sikre at politiet indskærpes pligten til at undersøge motivet i forbindelse med potentielle hadforbrydelser

også min forgænger gjorde rede for i forbindelse med behandlingen af beslutningsforslag nummer b halvtreds i sidste folketingssamling har regeringen allerede iværksat en række tiltag som skal styrke politiets indsats over for netop hadforbrydelser et af disse tiltag

er politiets nye sagsstyringssystem som vi forventer er indført i alle landets politikredse i løbet af sommeren to tusind og tolv

i dette sagsstyringssystem får man et særligt felt til registrering af mulige hadforbrydelser og det felt skal være med til at sikre at hver enkelt sagsbehandler hos politiet og anklagemyndigheden husker at overveje om gerningen har et særligt motiv og eventuelt udgør en hadforbrydelse det er også i en meddelelse fra rigsadvokaten til anklagemyndigheden udtrykkeligt fastsat at anklagemyndigheden hvis der er grundlag for det under en straffesag skal fremhæve omstændigheder der taler for at der er begået en hadforbrydelse og dermed omstændigheder som kan begrunde en skærpet straf efter bestemmelsen i straffelovens § en og firs nummer sjette

er altså allerede i dag en række tiltag der skal sikre at både politiet og anklagemyndigheden er opmærksomme på mulige hadforbrydelser men selvfølgelig er det vigtigt konstant at være opmærksom på om der bør gøres mere det er også grunden til at jeg i

november sidste år rettede henvendelse til rigsadvokaten og bad rigsadvokaten om at sikre

anklagemyndigheden fortsat har fokus på hadforbrydelser i den forbindelse har jeg også anmodet rigsadvokaten om at overveje behovet for yderligere tiltag på området herunder hvordan der sikres en fuld opmærksomhed på netop straffelovens § en og firs

overvejelser er færdiggjort så resultatet foreligger senest den første juli

i lighed med sidste år også at der bliver oprettet en særlig taskforce under rigspolitiet som orienteres

om nødvendigt inddrages i alle tilfælde hvor der muligvis er tale om hadforbrydelser og som jeg også redegjorde for ved besvarelsen den tiende november to tusind og ti her i salen af spørgsmål nummer

er det for mig at se afgørende i politiets indsats mod hadforbrydelser at alle relevante medarbejdere i landets politikredse er opmærksomme på forhold som tyder på at der er tale om en hadforbrydelse en central forankring

sagsområde kan nogle gange være en god idé når der tales om sådan nogle mere komplekse former for kriminalitet det kan være menneskehandel eller økonomisk kriminalitet

forbrydelser som har det tilfælles at de er motiveret af offerets etniske oprindelse seksuelle orientering med videre

kan være tale om for eksempel vold

jo ikke kræver nogen særlig politifaglig ekspertise

på den baggrund er det altså regeringens opfattelse at indsatsen mod hadforbrydelser bør forblive forankret og integreret i de enkelte politikredse og derfor kan regeringen fortsat ikke støtte

under rigspolitiet beslutningsforslaget indeholder så også

om en forbedret registrering af hadforbrydelser og der foreslås i den forbindelse at der oprettes registre over alle hadforbrydelser formålet er at få et mere præcist billede af omfanget og karakteren af hadforbrydelser regeringen anerkender naturligvis vigtigheden af at der indsamles så meget information som muligt om hadforbrydelser men jeg synes dog også at det er vigtigt at holde sig for øje at en egentlig politiindsats ikke bliver overskygget af nye registrerings og indberetningsordninger ved siden af de ordninger vi allerede har i den forbindelse vil jeg pege på

politiets efterretningstjeneste allerede i dag kortlægger omfanget og karakteren af hadforbrydelser i den såkaldte årlige raci rapport og denne rapport udarbejdes for at sikre overblik over udviklingen på området så der i tide kan sættes ind over for negative tendenser raci rapporten bygger på en ordning hvor alle kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund bliver registreret af pet altså af politiets efterretningstjeneste ordningen har siden to tusind og ni omfattet alle forhold med ekstremistisk baggrund herunder forhold som er motiveret af spørgsmål vedrørende race tro politik eller seksuel orientering hvor der før gjaldt en indberetningsordning for politikredsene

siden to tusind og ni selv indhentet oplysninger direkte fra politiets

formålet med det er at sikre en så høj grad af ensartethed som muligt og ordningen vil dermed også give et mere dækkende og mere nuanceret billede af hadforbrydelser i danmark der eksisterer altså allerede en ordning hvorefter hadforbrydelser registreres centralt hos politiet og som er blevet forbedret og udvidet

de seneste år regeringen skal efter forslaget også have pligt til undersøge

kan styrke rådgivningen og vejledningen af personer som udsættes for hadforbrydelser herunder i samarbejde med relevante organisationer formålet er at sikre en højere grad af indrapportering af hadforbrydelser

det kan meget vel være sådan at et stort antal hadforbrydelser ikke anmeldes til politiet blandt andet for at få belyst hvorfor politiet så forholdsvis sjældent registrerer hadforbrydelser bevilgede justitsministeriets forskningspulje forrige år midler til at institut for menneskerettigheder kunne udarbejde en udredning denne udredning er offentliggjort tidligere i år og den indeholder en række anbefalinger en af disse anbefalinger er at der bør gøres en indsats for at fremme anmeldelse af hadforbrydelser i den forbindelse vil jeg gerne fremhæve at politiet har igangsat forskellige tiltag som blandt andet skal sikre at hadforbrydelser enten af den forurettede eller af eventuelle vidner bliver meldt til politiet

vi har jo alle sammen et ansvar for at sige fra hvis vi oplever at medborgere bliver udsat for hadforbrydelser og ofrene skal vide at politiet og det øvrige samfund tager sådan nogle sager alvorligt derfor er det også vigtigt at vi alle sammen netop påtager os det ansvar i august to tusind og ti indledte københavns politi

institut for menneskerettigheder

hadforbrydelser til politiet kampagnen består af en lang række tiltag herunder en plakatkampagne temaundervisning i kommunernes ottende klasser en facebookgruppe og en hjemmeside med oplysninger om hadforbrydelser i forlængelse af kampagnen stop hadforbrydelser vil politiets efterretningstjeneste i samarbejde med andre centrale aktører opsamle evaluere og bearbejde erfaringerne fra kampagnen med henblik på at udbrede erfaringerne til alle politikredse projektet skal altså blandt andet bidrage til at udbygge dialogen mellem politiet lokale myndigheder og ngoer samt ofre for hadforbrydelser projektet skal samtidig medvirke til at styrke politikredsenes indsats med henblik på at registrere forebygge og efterforske

en ny handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte handlingsplanen har blandt andet fokus på at styrke mulige ofres kendskab til deres rettigheder og klagemuligheder og det fremgår således at der skal skabes mulighed for at personer der føler sig udsat for diskrimination på grund af deres etniske oprindelse kan få hjælp på deres lokale medborgercenter

initiativ er under udmøntning der er altså allerede iværksat en række initiativer som har formål at rådgive og vejlede både potentielle ofre for hadforbrydelser

beslutningsforslaget indeholder et forslag om at der gives mulighed for at sager om hadforbrydelser som supplement til domstolsbehandling behandles i et konfliktråd i januar to tusind og ti indførtes en permanent og landsdækkende ordning om anvendelse af konfliktråd i straffesager konfliktråd kan anvendes ved alle typer straffesager deriblandt sager om hadforbrydelser hvis betingelserne for konfliktråd i øvrigt er opfyldt herunder at begge parter ønsker at deltage og at gerningsmanden i det væsentlige har tilstået så på dette punkt lægger beslutningsforslaget altså heller ikke op til noget nyt

ifølge beslutningsforslaget pålægges regeringen at fremsætte et lovforslag så offerets køn alder eller handicap tilføjes til straffelovens § en og firs nummer seks om forhold som i almindelighed kan tillægges skærpende vægt ved strafudmålingen med hensyn til den del af

som drejer sig om at tilføje ordet køn til straffeloven § en og firs nummer seks er det anført i bemærkningerne at det er medtaget særlig med henblik på transkønnede i den forbindelse kan jeg oplyse at en fortolkning af straffelovens § en og firs nummer seks med baggrund i bestemmelsens forarbejder medfører at bestemmelsen allerede omfatter transkønnede

ikke særskilt er nævnt

i øvrigt kan jeg om spørgsmålet om rækkevidden af § en og firs nummer seks også henvise til min besvarelse af spørgsmål nummer to og syv som retsudvalget stillede i forbindelse med udvalgsbehandlingen af b halvtreds i sidste samling straffelovens § en og firs nummer seks omfatter ikke alder og handicap men hvis motivet for en forbrydelse har baggrund i offerets alder eller handicap vil dette kunne tillægges betydning i medfør af straffelovens paragraf en og firs nummer ellevte ifølge den bestemmelse skal det indgå som en skærpende omstændighed at gerningsmanden har udnyttet forurettedes værgeløse tilstand og en sådan tilstand kan for eksempel foreligge på grund af høj eller lav alder eller handicap straffeloven giver altså allerede i dag mulighed for at lægge vægt på at en forbrydelse er motiveret i offerets alder eller handicap derfor er det fortsat regeringens opfattelse at der ikke er behov for at ændre bestemmelsen som

ønsker som det sidste element i beslutningsforslaget at der udarbejdes materiale til at man i folkeskolen diskuterer opfattelser af køn seksualitet og etnicitet

vil gerne slå fast at oplysning information og diskussion uden tvivl er et af de mest effektive midler til at opnå en større tolerance og bekæmpe diskrimination og fordomme i vores samfund jo tidligere vi sætter ind med den indsats jo bedre i den forbindelse kan jeg oplyse at undervisningsministeriet allerede i to tusind og seks udgav materialet undervisning i demokrati til grundskoler og ungdomsuddannelser materialet omhandler emner som grundlæggende demokratiske værdier og ekstremisme og anvendes af både grundskoler og ungdomsuddannelser undervisningsministeriet udgav endvidere i oktober to tusind og ni undervisningsmaterialet udsigt til indsigt om køn og etnicitet og ligestilling der fokuserer på børns roller og forståelse i forhold til køn etnicitet og ligestilling det materiale henvender sig til elever og lærere på fjerde

klassetrin og er lagt ud til fri afbenyttelse på danmarks undervisningsportal derudover kan jeg nævne at regeringen på baggrund af regeringens handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte som jeg allerede har omtalt i samarbejde med dansk institut for internationale studier er i gang med at videreudvikle og fremme anvendelsen af eksisterende undervisningsmaterialer om blandt andet racisme og diskrimination

efter min mening allerede i fuld gang så jeg skal bare kort sammenfatte her til sidst at det er regeringens opfattelse at det er en grundlæggende rettighed i det danske samfund at man ikke udsættes for forbrydelser på grund af ens etniske tilhørsforhold eller seksuelle orientering og regeringen tager bekæmpelsen af hadforbrydelser meget alvorligt regeringen kan imidlertid ikke støtte beslutningsforslaget ikke fordi regeringen grundlæggende er uenig med

om hvad der skal til for at bekæmpe hadforbrydelser tværtimod kan man næsten sige men fordi regeringen allerede har taget en lang række initiativer på området der dækker langt de fleste af de forslag som er indeholdt i

meget tilfreds med den indsats der laves i københavn

de fleste eksempler og dermed også praksis man

spørge ministeren kunne man ikke udvide den indsats

til de øvrige politikredse vil ministeren gå foran og implementere nogle af de tiltag man også rent praktisk

spørge ministeren om

at fremme at vi får anmeldt hadforbrydelser hvorfor vil ministeren så ikke være med til at sikre at der ved anmeldelsen spørges ind

med den motivation om det skulle udvides til øvrige dele af landet eller til hele landet synes jeg må bero

kræver jo ressourcer at lave kampagner

på det her område ja så kan man da bestemt tage

ved lære af den indsats der gøres i københavn og på den måde

lave tilsvarende kampagner andre steder men jeg synes det må udspringe af konkrete vurderinger af hvor stort behovet

for at gøre den

en idé i at der allerede når der blev indgivet en anmeldelse

udsendt en vejledning til de enkelte dele af politiet hvor man i den spørgeguide som politiet altså får udleveret at man skal stille åbne spørgsmål om

årsagen til forbrydelsen og også

hvorfor har ministeren noget imod

relevant overhovedet at spørge ind til den problemstilling men hvor det er relevant at spørge ind til den problemstilling har

man har et særligt felt i det nye registreringssystem

er interesseret i at sikre mig at der er den tilstrækkelige opmærksomhed på

muligheden for at bruge de skærpede regler der er i § en og firs når der er tale om forbrydelser der netop er motiveret af de forhold som vi diskuterer

en gang tak for at der i hvert

et område

hvor jeg tror uenigheden opstår

for

som tingene er går det jo godt nok og der er taget hånd om alting virkeligheden er bare en anden virkeligheden er jo at politiets efterretningstjeneste melder om en markant stigning i antallet af hadforbrydelser

ti sager der kommer for retten

undersøgelser fra justitsministeriet der viser at der må

mere end titusind sager så kan ministeren synes at det

motiveret af de grunde som er opregnet i i § en og firs nummer

er der sket nogle ændringer i den opgørelsesmetode som

for der vil være tale om en ensartet opgørelsesmetode fra år til år

er for mange forbrydelser der er hadforbrydelser og derfor er det

politiets efterretningstjeneste skriver jo er markant stigning

en stor undersøgelse fra eu viser at mere end firs procent af de somaliere i danmark der bliver udsat for hadforbrydelser ikke ved hvor de skal gå hen og få hjælp eller rapportere det så

at justitsministeren og jeg er enige om

diskutere om metoderne er gode nok sådan som de foreligger og om man skal bruge de metoder vi anviser eller andre

trods af at der er en

hengive os til statistiske analyser og betragtninger over statistikkens mangler eller fortræffeligheder men men

gør også selv opmærksom på at der er sket nogle ændringer i de statistiske opgørelser hvorfor de mener at at det lige nu er vanskeligt at sige noget sikkert om udvikling og tendenser på området det ved vi bedre når vi har tal for

kan vi forholde os til flere år med samme opgørelsesmetode og

gentagne gange har oplevet er at

specielt på nørrebro

gå helt almindeligt rundt på nørrebrogade

gruppe af ofre nogle gange bliver glemt fordi det meget

tage dyb afstand fra al slags hadkriminalitet

gerningsmænd men også

folk som er jøder ikke kan færdes

jo fuldstændig uacceptabelt alle skal kunne færdes frit på gaden uden at blive forfulgt eller generet på grund af deres religion etnicitet eller hvad det nu

kriminelle forhold hvor der er

omfattede forhold som havde en mulig racistisk eller religiøs baggrund men det betyder

alle omstændigheder og sådan har det egentlig hele tiden været for den slags forbrydelser som

forbrydelser vil være opregnet i

nye polsagsystem som er politiets nye it system får oprettet en rubrik som man skal

det kunne være meget interessant hvis man efter en

eller to måske tre år kunne sætte sig ned og se

for nogle hadforbrydelser der er kommet ind i løbet af de her år

igangsætte en handlingsplan det ikke nødvendigvis folketinget der skal igangsætte en handlingsplan men politiet og anklagemyndighed og andre relevante organisationer samlet

bruge de informationer man dermed får adgang til til noget og det må jo være at kunne vurdere omfanget udviklingen karakteren af de hadforbrydelser for

nødvendigt at sætte målrettet ind der hvor der er en kritisk udvikling så naturligvis skal man kunne bruge de informationer til at gøre noget hvad det så er man skal gøre

vigtigt spørgsmål og når vi fra venstres side ikke kan støtte forslaget

er det i og for sig ikke på grund af dets indhold

opfatter som forslagsstillerne de her ting som meget alvorlige det er klart

tage afstand fra fra forbrydelser og kriminalitet og det er jo

er begrundet i eller motiveret af offerets handicap religiøsitet eller ikkereligiøsitet

er ganske forfærdelige og vi må helt klart

her forslag men vi vil gerne appellere til at vi hjælper hinanden og myndighederne med at slutte op om de mange rigtig gode tiltag der er taget fra regeringens side og så i øvrigt også

medvirker til at begrænse det uden tvivl betydelige mørketal der gør sig gældende inden for disse forbrydelser det kan være svært at anmelde et overgreb og det kan i særdeleshed være svært på det personlige plan

et overgreb måske endda en decideret forbrydelse som baserer sig på noget så personligt som ens religiøsitet

kan jeg som andre befrygte at der rent faktisk er mange af disse overgreb som ikke bliver anmeldt til politiet og som derfor ikke kommer til myndighedernes kendskab det er jo med til at gøre indsatsen over for den slags kriminalitet og overgreb vanskeligere også vanskeligere end nødvendigt hvis vi kendte det reelle omfang derfor har vi alle sammen synes jeg som borgere en forpligtelse til at hjælpe med at disse ting bliver anmeldt og støtte de ofre som

er udsat for sådanne overgreb og også støtte dem i at foretage en anmeldelse og det der efterfølgende må må hænde i den sammenhæng herunder også i forhold til hjælp af både social karakter og og rådgivningsmæssig karakter det skal være sådan at man i danmark

til offentlige arrangementer ja i det hele taget færdes frit uanset ens religiøsitet og handicap og det skal også være sådan at man til enhver tid kan stå frem og stå ved hvad man er i forhold til religiøsitet eller ikkereligiøsitet handicap etnicitet og så videre det er med til at karakterisere et frit og åbent og humant og demokratisk land at man kan det og det skal vi værne om

det tror jeg der er meget meget bred enighed om her i folketinget og også i den danske befolkning

det ses jo også i det meget omfattende katalog af initiativer som regeringen har igangsat og som ministeren netop har redegjort for at man følger ihærdigt op på

beslutningsforslaget her en genfremsættelse af

gøre alt for at forebygge og forhindre at det sker og når det sker skal vi selvfølgelig have fat i og også straffe gerningsmændene siden vores drøftelser sidst

i salen er institut for menneskerettigheder fremkommet med en udredning

hadforbrydelser som lige præcis peger på de indsatser som beslutningsforslaget her omfatter og peger på at de faktisk bør gennemføres det handler om at skaffe mere viden og datagrundlag for at kunne håndtere hadforbrydelser det handler om en indsats for at sikre at hadforbrydelser rent faktisk anmeldes og at ofrene også får mere at vide om deres rettigheder og klagemuligheder det handler om en styrket politiindsats i hele landet ledet af rigspolitichefen det handler om at sikre en bedre permanent indberetning og en bedre registrering ved domstolene og en langt bredere oplysnings og forebyggelsesindsats lige præcis det fremgår af udredningen fra institut for menneskerettigheder og lige præcis det er jo

offentlige tal for registrerede hadforbrydelser uforholdsmæssigt lave i danmark i forhold til for

sverige og det betyder helt konkret at gerningsmænd bag hadforbrydelser går fri på grund af manglende anmeldelse eller at de modtager en straf for simpel vold uden at der sker en skærpelse for hadforbrydelsen justitsministeriets egen offerundersøgelse fra maj to tusind og ni viser at fjorten procent af alle voldsofre pegede på racisme eller homofobi som den direkte årsag til overfaldet og samtidig

indberetter politiets efterretningstjeneste som det også er nævnt årligt kun omkring hundrede hadforbrydelser i danmark så det er altså en absolut nødvendighed at regeringen sikrer at vi fremover får registreret hadforbrydelser så vi kan få mindsket den store afstand der er i dag mellem de registrerede hadforbrydelser og så de mange anonyme tilsagn som vi ved indløber på for

justitsministeren har sagt her i dag at det nye politisagsbehandlingsystem vil kunne løse en del af det her registreringsproblem da det vil bede sagsbehandleren hos politiet om at udfylde et særligt felt til registrering

hos københavns politi og det er fint at det initiativ nu kommer men

man ikke kan søge at sikre anmeldelserne ved at man direkte spørger der hvor man kunne have mistanke om

som sagt er det jo en praksis som politiet i københavn selv anvender og selv har udsendt en vejledning

i hele landet også i form af

fremgår direkte af de anmeldelsesblanketter som politiet anvender det vil jeg godt anmode justitsministeren om

det er også vigtigt at politifolk bliver trænet i at være særlig opmærksomme på såvel direkte som indirekte indikationer på hadforbrydelser og derfor er det også en god idé at man laver en særlig taskforce i politiet hvor man kan samle viden op samle erfaringer

en god indsats i hele landet

er i det hele taget behov for at rigspolitiet breder sin indsats ud til hele landet og bruger de gode erfaringer som

fokus der er i beslutningsforslaget på indsatsen i forhold til ofrene dels gennem anvendelse af konfliktråd som ministeren nu nævnte kan anvendes i dag

en forbedret vejledning vi mener bare at der skal lægges meget mere vægt på forebyggelse

har bredt sig til handicappede grupper det

også helt uacceptabelt og det må vi også have fokus på i den kommende tid men som det fremgår

udsættes for forbrydelser som for eksempel voldelige overfald og det selvfølgelig uanset motivet bag da beslutningsforslaget her omhandler de såkaldte hadforbrydelser vil

også gerne ved den her lejlighed understrege

for eksempel offerets seksualitet religion eller hudfarve på ingen måde er noget

i dansk folkeparti og i dansk folkeparti ønsker vi at man slår hårdt ned på den slags forbrydere forslagsstillerne skriver at der skal ske initiativer allerede i denne samling rent lovgivningsmæssigt er det nok lige lovlig optimistisk at tro at vi kan nå det nu og jeg siger det med et glimt i øjet for når det så er sagt

alligevel ikke kan støtte beslutningsforslaget

hænger det sammen som følger

politiet får i løbet af sommeren to tusind og tolv et helt nyt it system implementeret og her skal alle tilfælde af hadforbrydelser registreres som jeg hørte det fra herre mogens jensen der var heroppe tidligere for socialdemokratiet

lave et helt nyt it system hos politiet og så efterfølgende implementere

socialdemokratiet har jo også haft mulighed for at præge den her udvikling

at man jo sidder med i forligskredsen bag

vores indsats gældende vi har gjort hvad vi kunne for vi mener hadforbrydelserne skal registreres separat så man kan finde ud af hvem gerningsmændene er og hvordan man målrettet kan iværksætte en indsats mod de her hadforbrydelser med registrering af hadforbrydelserne deres art deres omfang og gerningsmændene men også

det langt nemmere at forebygge hadforbrydelser derudover

politiet i dansk folkeparti

holdning at politiet selv bør tage sig af det det er langt bedre at politiet selv er klædt på til at håndtere hadforbrydelserne og i det omfang det er

tillid til at politiet selv opsøger mennesker

i dansk folkeparti

for et simpelt overfald kan blive udvist af danmark og det betyder også at hvis man for

af vedkommendes seksualitet hudfarve eller lignende ja så kan man altså blive udvist af danmark hvis man ikke er dansk statsborger

personer skal selvfølgelig ikke have lov til

ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt

slags forfærdelige

syn på andre mennesker

gentagne gange hørt om om jøder som har svært ved at gå på gaden på på nørrebro og som ligefrem

fordi de går med en davidsstjerne om halsen det er fuldstændig

i i flere tilfælde har været muslimer det er selvfølgelig

et så forskruet syn på vores åbne samfund her i danmark

til vold mod blandt andet jøder

det er meget ubehageligt og det er et meget forvrænget og nedværdigende menneskesyn som vi

indsatsen skal lægges i folkeskolen forslagsstillerne

man skal gå skridtet endnu videre og det er selvfølgelig

meget tidligt lærer at ytringsfrihed frihed ligestilling og demokrati er meget vigtige grundværdier i det danske samfund på den her måde

kan vi ikke støtte beslutningsforslaget vi synes det er sympatisk men som sagt

ligestilling og

danske værdier på den facon

nu siger at der

forbrydelser samtidig med

hos politiet og alt det andet som

ikke forstå hvorfor man ikke kan støtte det det eneste man kan

folk ud altså mere end halvfems procent af dem der begår de her hadforbrydelser er danske statsborgere hvad vil

hvor er det så de skal smides ud henne

er danske danske statsborgere

det hovedsagelig etniske danskere der begår de forbrydelser

at det er mærkeligt at jeg taler for ligestilling og danske værdier men det

det handler om at vi alle sammen skal være her i landet uanset vores tro uanset vores hudfarve og uanset vores seksualitet

for mig ligestilling og det er en af grundværdierne i det danske samfund så selvfølgelig taler jeg for det for jeg ønsker ikke det danske samfund afskaffet

handler det jo om mennesker som ikke er danske statsborgere

man vil gøre med den langt overvejende del af dem der begår de her hadforbrydelser som jo er danske statsborgere og

kan smide ud altså dansk folkepartis universalmiddel

det kunne være interessant at eksperimentere med den idé men hvor er det så man skal smide

at det ikke lige er det som dansk folkeparti sædvanligvis

uenig de steder hvor vi ikke er uenige

der så indført et it system som kan lave den her registrering

vil sige cirka elleve år efter

så støtte alt det andet

vil gøre i forhold til de personer som er

udvise danske statsborgere

er mange positive ting i forslaget sagen

støtte her i folketingssalen jeg var selv ordfører

indført det som en permanent ordning

men det er jo et felt der ikke bliver udfyldt i forbindelse

det kunne være godt

at gøre når de modtager en anmeldelse

om

af motivet dels om personens nationalitet

at politiet har nemmere ved at opklare forbrydelsen

her i folketinget skal lovgive om at politiet skal sidde og spørge en anmelder i telefonen

er motivet bag at du er blevet overfaldet det kan måske godt for nogle der ringer og anmelder være

oplyser om alt det som er utrolig vigtigt for politiet at få at vide for at forbrydelsen kan blive opklaret det ville jeg i hvert fald selv gøre og det er jeg ret sikker på at alle her i salen ville gøre hvis man er udsat for en forbrydelse

kontakter man politiet og så fortæller man politiet alt hvad man ved

også eventuelt hvad der kan være motivet bag

i form af en instruks eller i form af en vejledning

at når man er ved kilden det vil sige i anmeldelsessituationen

måde og det har jeg også tillid til at politiet kan gøre

anmeldelserne og

vi også

det er en vejledning der findes i alle politikredse

man skal fortælle hvis det har relevans for den anmeldelse man man kommer med men lad os spørge ind til det under udvalgsbehandlingen og så vil jeg igen fastslå at vi i dansk

man har begået en hadforbrydelse uanset om det så er med baggrund i tro eller eller seksualitet så skal man straffes hårdt for det heldigvis er det også en skærpende omstændighed i lovgivningen i dag at hvis man begår den slags forbrydelser jamen så får

konservative folkeparti tager naturligvis stærkt afstand fra hadforbrydelser

er jo også enige om i hele folketinget at hadforbrydelser

godt undervejs i debatten få indtryk af at der slet ikke findes nogen regler på det

ved det at vi har love og regler der anviser at det er strafskærpende så er det selvfølgelig også noget som politi og anklagemyndighed skal være opmærksom på når de modtager anmeldelser og når de afhører vidner implicerede ofre og gerningsmænd også i forbindelse med at sagerne skal føres ved domstolene der skal man være opmærksom på om der kan være tale om en hadforbrydelse og det bliver man automatisk i forbindelse med at man modtager anmeldelsen

det der gør sig gældende når politiet sidder og behandler de her sager er jo at man spørger meget detaljeret ind til

der skete

hvad var grunden til at det her

hvad var motivet for forbrydelsen var der nogen strafskærpende omstændigheder eller var der nogen strafformildende omstændigheder

vil man opleve at når man kommer til selve voldshandlingen så bliver politirapporten så detaljeret

den nærmest sekund for sekund beskriver hvad der sker så man efterfølgende kan lave et helt filmmanuskript og gengive hvad

der skete den pågældende dag hvem gjorde hvad hvem sagde hvad hvad var sindstilstanden var han ophidset grinte han af det provokerede den ene hvem slog først hvad gjorde du så og

det jo fremgå hvis en af de involverede giver udtryk for jeg sagde sådan sådan og det blev nok opfattet på den måde

man jo afdækket om der er tale om en hadforbrydelse så allerede i den grundlæggende uddannelse som politifolk får her i landet lærer man

der er mistænkt og der kommer de her detaljer frem og så kan man se om der er tale om

men det er jo ikke ensbetydende med at man altid kan løfte bevisbyrden og det skal man måske også være opmærksom på fordi fordi den ene af de involverede siger at der var tale om en

ikke ensbetydende med at det er rigtigt

ikke ensbetydende med at anklagemyndigheden kan løfte bevisbyrden og dermed få vedkommende dømt hårdere end man ellers ville kunne de ting skal man

hadforbrydelse så kan vi bare straffe fuldstændig fra en

retssikkerheden gælder også

gøre det her endnu bedre i forhold til

som har været undervejs længe og som skulle have været implementeret nu

vil det være sådan at ud over at man skal spørge ind til de her ting fordi det er en del af det man lærer

felter som skal krydses af

hen forholde sig til om det kan være tilfældet eller ej på samme måde som man skal forholde sig til om den forurettede skal

ting skal man tage stilling til allerede i dag og der er der i systemerne allerede i dag mulighed for at man kan krydse

også fat i det her og jeg vil tro at man nok også har en række andre forbedringer af systemerne når nu man alligevel er i gang så der bliver taget hånd om det her og der sker også noget fremadrettet og derfor behøver vi ikke at vedtage beslutningsforslaget her i dag som vi fra konservativ side således vil

i hvert fald se det er en

godt at det nogle steder foregår så detaljeret problemet er

i og reelt set også af en lang række af de politifolk der er involveret i forsøget i københavn at der er alt alt for mange sager som ikke

efterretningstjenestes undersøgelse viser at der ud af mere end tre hundrede sager

egen undersøgelse viser at der sandsynligvis er mere en titusind tilfælde hvis man sammenligner med tal fra andre lande hvor man har en bedre registrering så det vil sige at der er et hav af sager som ikke når at blive registreret så hvis det var

være så mange sager som ikke når ud i retssalene og det

nævnt hvad det er for tiltag man er i gang med for at kunne gøre det her bedre men det vil være en misforståelse at tro at fordi anmelderen

skal det registreres som en hadforbrydelse for det behøver det

der kunne være mange andre grunde til at forbrydelsen fandt sted

er at få det indtryk at fordi man har et sted hvor offeret anonymt kan angive om der er

tilfældet så inden vi nu

ligesom giver det indtryk at at hvis bare

vil alting blive bedre

at det væsentlige er at politiet er opmærksomme på det her og at man bruger det i forbindelse med retsforfølgningen af gerningsmanden så han kan få en hårdere straf for vi vil ikke have de

undersøgelser der viste at mere en titusind

i det danske samfund og der var ti af dem

ikke nødvendigvis sådan at tallet behøver at være korrekt men ikke desto mindre vil det jo være noget der vil blive taget alvorligt ganske alvorligt endda så jeg er da fuldstændig enig i at en selvrapportering ikke nødvendigvis er et udtryk for en forbrydelse men det undrer mig at det skal komme fra den konservative ordfører

kriminalitetsstatistikker

en kriminalitetsstatistik

ikke at antage at fordi man siger man har

det kræver selvfølgelig at politiet får de redskaber man eksempelvis arbejder med i

som herre kamal qureshi vender ordene

øjnene op for

ville det blive taget alvorligt

deri ligger altså at herre kamal qureshi mener

at folketinget ikke tager det alvorligt i dag intet kan være mere forkert

gøre noget ved det her område fordi det er et område hvor der desværre ser ud til at være en stigning så man skal ikke bare læne sig tilbage vi tager afstand fra hadforbrydelser og det er også derfor det er et prioriteret område det er også derfor at politiets efterretningstjeneste er inde over det her område det er derfor de nye it systemer er indrettet på en sådan måde at man kan fange det op og være helt sikker på at hver eneste betjent her i landet er opmærksom på

være tale om en hadforbrydelse

ikke sådan at hvis bare vi kunne få noget mere statistik

det er spændende at høre på den konservative ordfører

vi befinder os i når vi hører på herre tom behnke

sig var jeg en lille smule glad for at herre tom behnke fik lejlighed til at svare på et spørgsmål som viste at

jeg ved godt at herre tom behnke sagde at vi alle sammen er imod hadforbrydelser

det er strafbart i dag og at det oven i købet er mere strafbart det er sådan set ikke

det her er et problem der vokser eller

er et problem der vokser jeg tror mange af os

som måske ikke direkte er i centrum for det her har en eller anden fornemmelse af at det er et problem der vokser altså

der kommer flere hadforbrydelser i dag at det ligesom er blevet mere acceptabelt at give voldeligt udtryk for

ikke bryder sig om det er jo det der er meget vigtigt at få fat i at få registreret på en eller anden måde

at vi har en stigning i i det her

det er sådan set det der er det interessante ved registreringen

at vi kan få nogle fornuftige tal at forholde os til sådan

hvor stort problemet er det er den ene side af forslaget som jeg synes er vigtig så kan vi diskutere hvilken metode der er og om tingene er i gang og alt det her men det er i hvert fald vigtigt

en virkelig stigning

selve ofrene og hvad vi kan gøre i forbindelse med ofrene

spørgsmålet om konfliktråd bedre vejledning og den slags

på en eller anden måde ofrene vi skal have fat sådan at vi også kan finde ud af hvor alvorligt

når man enten ikke er inden for den såkaldte heteroseksuelle normalitet

er den hvor vi får taget fat i ofrene

fokus på det brugt flere ressourcer på at få kortlagt de her ting

det er fint at vi får diskuteret det man kan sige det er lidt ærgerligt at det er fremsat så sent

er jo ingen jordisk chance for at vi gør det færdigt på nogen form for seriøs måde men

altså også lejlighed til at tage en ny drøftelse når rigsadvokaten kommer med

redegørelse som jeg forstår er første juni og det er jo så den allersidste dag i folketinget men folketinget går jo ikke på på sommerferie fordi der er mødefrit herinde så jeg tror ministeren kan glæde sig til en række samråd

jeg synes bestemt at der er behov for at

jeg er ligesom fru lone dybkjær glad for at forslaget også indeholder spørgsmålet om konfliktråd jeg tror det er rigtig afgørende at man får snakket sammen og

der har begået den her forbrydelse

om hvad det egentlig er der er foregået og også får skældt ud

ofte har et behov for jeg tror i den forbindelse at man måske også skulle se på

selvfølgelig også ældre der begår de her forbrydelser men det er i høj grad unge som begår mange af hadforbrydelserne derfor tror jeg det er væsentligt at se på det sprog der

i skolerne og lære vores børn og unge

det har en betydning om man er vant til at man kan kalde hinanden de værste ting og om man

en opfattelse af at det handler om at slå på dem der er anderledes

jeg er helt enig i det fokus

har været i dele af debatten på at nogle af de største problemer

folk med en anden seksualitet end den mest udbredte det både homoseksuelle

dem der har en anden etnisk oprindelse især der hvor man kan se det på

bliver udsat for nogen former for hadforbrydelse men jeg tror

også har været lidt fremme i debatten

det er afgørende at vi får en diskussion om hvorvidt det også skal omfattes af den beskyttelse vi har

i den registrering som jeg er enig i burde blive meget bedre at det altså er et lige så stort problem hvis man er hjemløs og derfor bliver slået ned og at det skal vi også have stoppet og sat ind over for

fra enhedslistens side støtter vi bestemt forslaget og vi håber på at vi

flere af de tiltag som forslaget lægger op til til

at tage hadforbrydelser alvorligt

jeg synes egentlig at

at der er nogle mennesker som har svært ved at gå på gaden holde hinanden i hånden

udsat for tæsk bliver slået ned på gaden

alvorlig forbrydelse for det går ikke kun ud over de pågældende personer det kan

sig selv være slemt nok men det skaber også en frygt og utryghed som gør at andre mennesker som kan have den samme

kan føle at deres frihed til at kunne gøre det samme bliver indskrænket jeg tror at

frem hvor personer oplever

kan gå ned ad gaden sent om aftenen

kan gå ned ad gaden på nørrebro som der blev nævnt at

ikke kan rundt i dele af af byen fordi de kan

så har vi diskuteret meget om der er tale om tre hundrede sager tre tusind sager eller over titusind sager det synes jeg

at der er brug for en bedre statistik det viser at der er brug for en bedre registrering sådan at vi diskuterer de her sager

om der er tale om tre hundrede eller om der er tale om tredivetusind eller

helt helt uacceptabelt

der blev bragt for domstolen

havde at gøre med hadkriminalitet der er ikke nogen her tror jeg

benægtet at tallet er markant højere end

og stigningen har betydet nogle ændringer men vi ved at der er tale om markant flere sager end dem der kommer for retten jeg kan ikke forstå

og dansk folkeparti som jo plejer at være dem som påberåber sig

at være på offerets side

og sige at der ikke er grund til at gøre yderligere ud over det

hvis vi nu skal kigge på noget af det

der kommer et etisk system godt nok først til næste sommer efter at vi har presset på i nu mere end ti år

det bliver spændende at se om det er tilstrækkeligt om det giver de resultater som vi håber på

så er jeg også meget spændt på at se den undersøgelse som justitsministeren har iværksat og som kommer fra rigspolitiet den første juli for at se om det kommer til at betyde afgørende ændringer i måden at tackle

foreslår nogle ændringer som kan dæmme op for det meget store antal af hadforbrydelser som går upåagtet hen og

oprejsning

den evige diskussion om hvorvidt køn skal med og hvorvidt de transkønnede

den gruppe af alle lgbt folk som er mest udsat for overgreb som oplever konstant chikane

jurister der siger at det er de ikke og så er der nogle der siger at det er de

strafforanstaltning men det behøver de jo ikke være de behøver ikke

de er ældre men alligevel er de udsat for overgrebet på grund af deres alder

jo ikke nødvendigvis sådan at det

er et lettere offer så at sige men ikke desto mindre kan overgrebet mod handicappede betyde

situation kan føle at de ikke føler sig trygge nok til at kunne gå ud i byen jeg hører

i hvert fald også fra mange handicappede

og at mange af dem ikke tør bevæge sig frit rundt i byen

en lang række af de problemer som menneskerettighedscenterets store undersøgelse påpeger og som

mogens jensen socialdemokratiets ordfører at mange af de

i hvert fald glæde mig over de små skridt

og at der er en anerkendelse af at det her er et problem jeg kan også

fra enhedslisten de radikale og socialdemokraterne til det her forslag

hvis der kommer et nyt flertal efter det

også en forhåbning om at der kan ske noget mere tilbundsgående og mere grundlæggende om ikke så længe tak for debatten

at takke ordførerne og så blev udtrykket

min hensigt har ikke været

graduere om man synes det er alvorligt nok eller ej

at sige at der bliver lavet et registreringssystem i politiets register til næste sommer elleve år efter at regeringen er kommet til med dansk folkeparti har haft flertal i det her folketing synes jeg indikerer at man ikke har taget

initiativ til at få det gjort

især dem og der bliver der så refereret til ordførerne der tager hadforbrydelser alvorligt det vil sige

kamal qureshi mener tager det alvorligt og så må der være nogle ordførere der ikke tager det alvorligt vi taler ikke om politiets it folk vi taler ikke

af ordførerne her i salen i dag tager ikke hadforbrydelser alvorligt jeg har hørt hver eneste ordfører tage afstand fra hadforbrydelser og i den grad sige at det er noget der skal tages hånd om

der kommer initiativer vi gør det de gør noget andet så hvem er det herre kamal qureshi refererer til ingen

hvis ikke man er enig i beslutningsforslaget

tager man ikke hadforbrydelser alvorligt det kan han ikke tillade sig

det her problem blevet taget op igen og igen når

det antal der kommer for retten når man ser den ene rapport efter den anden fra justitsministeriets undersøgelser

under eu som anfører at danmark ikke gør nok på det her område

den her måde stiller sig op og siger

man hører fra ordførerens side og jeg må indrømme at jeg synes det er en smule

netop at sikre at hadforbrydelserne bliver registreret i politiets it system

tager det her alvorligt i forbindelse med de møder der

siger at regeringspartierne og dansk folkeparti har haft magten de

gjort nok som et udtryk for at jeg så siger at alle folketingets partier

folketings partier har siddet i regeringen

som at man virkelig tager de her ting alvorligt det er fint nok hvis dansk folkeparti mener at at det er et udtryk for at man tager tingene alvorligt

os at være politisk uenige i

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den fireogtyvende maj i år den første der får ordet er herre martin henriksen som ordfører for forespørgerne og det

herre martin henriksen for at begrunde forespørgslen værsgo

er at vi ønsker at diskutere det stigende pres fra visse muslimske miljøer på religionsfriheden i danmark især over for jøder kristne og ikketroende og det gælder

set både danskere og indvandrere vi har

i to tusind og ni rejst en forespørgselsdebat om den stigende antisemitisme i visse muslimske miljøer og

og pålagde regeringen at udarbejde en handlingsplan hvor der

bekæmpelse af antisemitisme og intolerance at jødernes historie skal formidles også til nye medborgere så

man sikrer at de også har viden om at

antisemitisme er noget der skal bekæmpes her ønsker vi at udvide debatten så den også handler om de kristne og ikketroende ateister og konvertitter som i oplever at blive udsat for for

og mig og efter aftale med integrationsministeren

starte med at besvare forespørgslen for så vidt angår de dele

som vedrører justitsministeriets område integrationsministeren vil herefter

de spørgsmål som vedrører hans område tidligere i år kunne vi i dagspressen læse om flere tilfælde hvor blandt andet kristne med en anden etnisk baggrund end dansk blev udsat for chikane i form af trusler og hærværk og andet på grund af deres

er en helt grundlæggende ret i danmark at man som borger frit kan følge den religion man bekender sig til

kan skifte tro og at man også frit kan stå frem som ikketroende derfor er det også i særlig grad forkasteligt når mennesker udsættes for forbrydelser på grund af deres religion ligesom vi selvfølgelig heller ikke vil acceptere forbrydelser som har baggrund i ofrets etniske baggrund eller seksuelle orientering med videre indsatsen for bekæmpelse af forbrydelser som har baggrund i offerets religion etniske baggrund eller seksuelle orientering

et prioriteret område for regeringen og det vil det vedblive med at være

faktisk for lidt siden under behandlingen af beslutningsforslag nummer b en og ni og tyve og det som jeg vil komme ind på nu vil jo så også i vidt omfang være en gentagelse af det som jeg sagde under behandlingen af b

hundrede og ni og tyve med

der spurgt til hvad der kan oplyses om det stigende pres på religionsfriheden

jeg gerne starte med at nævne politiets efterretningstjenestes årlige opgørelse over forbrydelser med et muligt ekstremistisk motiv den såkaldte raci rapport den rapport udarbejdes for at sikre overblik over udviklingen på området så der i tide kan sættes ind over for negative tendenser over for mig har politiets efterretningstjeneste oplyst at der ikke ud fra raci rapporten for to tusind og ni er indikationer på at der er sket en stigning i antallet af sager om chikane hærværk og lignende mod kristne jøder og ikke troende begået af muslimer politiets efterretningstjeneste har samtidig oplyst

tiden er under udarbejdelse og at efterretningstjenesten i den forbindelse vil være særlig opmærksom på

en stigning i antallet af overfald af den her type som vi taler om i dag men uanset om problemet er stigende eller ej skal vi naturligvis tage det alvorligt når borgerne oplever at de bliver udsat for chikane på grund af deres tro eller ikketro regeringen har derfor også i de senere år iværksat en lang række tiltag med henblik på blandt andet at sikre en hårdere straf

for den slags forbrydelser og med henblik på at myndighederne har den fornødne opmærksomhed på disse forbrydelser herudover er der iværksat en række tiltag som har haft til formål at øge befolkningens opmærksomhed på problemerne omkring hadforbrydelser og at øge ofres kendskab til deres muligheder for at reagere på sådanne forbrydelser i forhold til det strafferetlige værn mod den type forbrydelser

pege på at regeringen i to tusind og fire fremsatte et forslag som blev vedtaget

det ved strafudmålingen skal anses for en skærpende omstændighed at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse tro seksuelle orientering eller lignende

er det i sagens natur vigtigt at sagerne kommer til politiets og anklagemyndighedens kundskab

det er således af stor betydning at hadforbrydelser meldes til politiet enten af offeret eller af eventuelle vidner så sagerne kan behandles og gerningsmændene stilles til

alle naturligvis sige fra og gå til myndighederne hvis vi oplever at medborgere bliver udsat for hadforbrydelser også dem der har at gøre med offerets tro politiet har derfor også i samarbejde med en række andre myndigheder igangsat forskellige tiltag som blandt andet skal sikre en bred opmærksomhed omkring hadforbrydelser i offentligheden i august to tusind og ti indledte københavns politi en kampagne i samarbejde med institut for menneskerettigheder

kaldet stop hadforbrydelser formålet med kampagnen er at skabe opmærksomhed omkring hadforbrydelser og at få ofre og vidner til at anmelde hadforbrydelser til politiet kampagnen består af en lang række tiltag herunder en plakatkampagne temaundervisning i kommunernes ottende klasser en facebookgruppe og en hjemmeside med oplysninger om hadforbrydelser i forlængelse af kampagnen stop hadforbrydelser vil politiets efterretningstjeneste i samarbejde med andre centrale aktører opsamle evaluere og bearbejde erfaringerne fra kampagnen med henblik på at udbrede erfaringerne til alle politikredse projektet skal blandt andet bidrage til at udbygge dialogen mellem politiet lokale myndigheder og ngoer samt ofre for hadforbrydelser samtidig skal projektet medvirke til at styrke politikredsenes indsats med henblik på at registrere forebygge og efterforske

sager om hadforbrydelser og også på det område har regeringen iværksat en række tiltag blandt andet kan jeg nævne politiets nye sagsstyringssystem som forventes at være klar i løbet af sommeren to tusind og tolv systemet får et særligt felt til registrering af mulige hadforbrydelser og det felt skal være med til at sikre at hver enkelt sagsbehandler hos politiet og anklagemyndigheden husker at overveje om gerningen har et særligt motiv og eventuelt udgør en hadforbrydelse endvidere er

i meddelelse fra rigsadvokaten til anklagemyndigheden udtrykkeligt fastsat at anklagemyndigheden hvis der er grundlag for det under en straffesag skal fremhæve omstændigheder der taler for at der er tale om en hadforbrydelse og dermed omstændigheder der kan begrundes i skærpet straf efter den tidligere omtalte bestemmelse i straffelovens § en og firs

offerets tro det fremgår af de mediehistorier som jeg henviste til i min indledning at mennesker med et andet religiøst tilhørsforhold end islam er blevet udsat for chikane i visse udsatte boligområder hvor der er en overvægt af muslimske beboere i den forbindelse vil jeg gerne understrege

at det heldigvis er sådan at kristne og muslimer i langt langt de fleste tilfælde lever side om side i dette land i fred og fordragelighed men når det er sagt vil regeringen naturligvis ikke acceptere at der udvikler sig parallelle samfund hvor eksempelvis mennesker med en anden religion end islam eller ikketroende ikke kan leve i fred indsatsen i de udsatte boligområder prioriteres derfor også

højt af regeringen regeringen fremlagde i oktober to tusind og ti en samlet plan ghettoen tilbage til samfundet med en række initiativer der skal opløse parallelsamfund og erstatte ghettoområderne med velfungerende boligområder et væsentligt initiativ i regeringens ghettostrategi er at sikre at der er en stærk politiindsats i de udsatte boligområder som led i udmøntningen af den politimæssige indsats har rigspolitiet i januar to tusind og elleve udarbejdet en samlet national plan som skal fungere som ramme for politiets indsats i områderne politiets indsats i områderne bygger på en række elementer herunder synligt politi hurtig reaktion bidrag til at modvirke parallelsamfund og en markant forebyggende indsats

om at angreb på trosfriheden er uacceptable vi vil ikke finde os i at den personlige frihed eller de fundamentale frihedsprincipper angribes eller krænkes justitsministeren har allerede redegjort for lovgivningen og politiets indsats jeg kan supplere med at integrationsministeriet og

arbejder tæt sammen om at forebygge intolerance ekstremisme og hadforbrydelser især kan fremhæves at vi hjælper kommuner og ssp med at kortlægge de lokale udfordringer på området og at vi tilbyder undervisning og rådgivning der kan opkvalificere de lokale aktører til at forebygge og håndtere problemerne samtidig yder regeringen en stor indsats for at

ungdomsuddannelserne mens ny dansk ungdomsråd er en effektiv og demokratisk platform for unge med flerkulturel baggrund som en del af handlingsplanen iværksættes også et medborgerskabskursus for religiøse forkyndere som undervisningsministeriet pt er ved at etablere kurset kurset fokuserer blandt andet på at give deltagerne en større viden om demokrati og medborgerskab i danmark herunder også trosfrihed regeringens handlingsplan om ligebehandling og respekt for den enkelte indeholder initiativer

endelig har den foregående integrationsminister haft en række møder med muslimske foreninger og trossamfund hvor blandt andet trosfrihed er blevet drøftet og understreget på den måde arbejder regeringen på en bred front for at sikre respekten for demokratiet og den personlige frihed herunder

og for redegørelsen som jeg synes indeholdt mange gode elementer som jeg også nævnte i min begrundelse

om det stigende pres på religionsfriheden fra visse muslimske miljøer

række eksempler som blandt andet har været fremme i

jeg vil gerne fremhæve et par enkelte af de eksempler der har været fremme justitsministeren sagde at der ikke var registreret en stigning på det her område men når man gennemgår de udtalelser der er fra forskellige repræsentanter for trossamfund og andre foreninger så får man måske også noget af grunden til at stigningen ikke ses i tallene

der er nogle skyggetal derfor synes jeg også det er fint som justitsministeren

to tusind og elleve under overskriften præst måtte flytte efter chikane der står at den iranskfødte præst massoud

og hans familie efter hærværk trusler og mobberier har valgt at flytte fra bydelen vollsmose i odense et medlem af hans menighed har fået bank og flere andre har oplevet religiøs chikane det er et udbredt

er religiøs chikane mod konvertitter

de cirka to hundrede medlemmer af church of

beskrevet hvordan kristne konvertitter fra ikkevestlige lande bliver udsat for overfald og truende telefonopkald om at konvertere til islam og ifølge helle lykke nielsen lektor med speciale i mellemøsten og arabiske indvandrere er det klart at islam spiller en rolle når muslimer begår overgreb mod kristne og jøder og hun siger også at det handler om social marginalisering ifølge det mosaiske mosaiske troessamfund registrerede man sidste år en stigning i antallet af

trusler og forfølgelser mod jøder hvilket ifølge

danske jøder det synes jeg i den grad giver stof til eftertanke politiken har også skrevet om det

ghettoer i vollsmose går jøder og kristne under jorden jorden fordi de trues med tæsk og får brændt deres biler af i gellerup har kirken ansat vagtværn for at få bugt med beboernes hærværk og i københavnske områder med mange muslimske beboere anbefales jødiske gymnasieelever at søge andre steder hen i belastede boligkvarterer landet over gør indvandrere

så surt for deres udenlandske naboer med kristen eller jødisk baggrund at det får en stribe organisationer og eksperter til at

frygter at landets ghettoer kan udvikle sig til bastioner hvor religiøse mindretal ikke længere er velkomne

også en anden lektor denne gang i statskundskab på

universitet peter nannestad som blandt andet har forsket i ikkevestlige indvandreres holdning til jøder og han mener også at islam spiller en stor rolle i forhold til en stigende chikane mod øvrige religioner i ghettoerne hos tværkulturelt center som er en paraplyorganisation for en hundrede og tres kristne foreninger og menigheder kender man godt til chikanen og man oplever at tolerancen er mindre i indvandrertætte områder med mange ressourcesvage mennesker det siger netværkskoordinator

tværkulturelt center der er altså en lang række ting der tyder på at der er nogle meget alvorlige problemer på det her område problemer som tilsyneladende stiger og som der er behov for at man gør noget ved fra myndighedernes side også med en lang række forskellige initiativer

kristen irakisk familie modtager

hvor man får besked på at man skal konvertere

hvis man i et asylcenter konverterer til kristendommen kan man der risikere at blive udsat for forskellige former for trusler vold og chikane så der er i den grad behov for at man har meget mere fokus på det her område også i den offentlige debat end det der er gældende i

ser vi gerne at politiet i sit område retter henvendelse til immigrantmenigheder og relevante trossamfund for løbende at følge udviklingen vi ser gerne at der nedsættes en arbejdsgruppe hvor blandt andet repræsentanter for kristne og jødiske trossamfund har mulighed for at påvirke myndighedernes indsats og komme med input til de initiativer som vi måtte beslutte på politisk niveau vi ser også gerne at regeringen udarbejder en redegørelse til folketinget om et års tid så de folkevalgte løbende får en anledning til at drøfte religionsfrihedens begrænsninger som desværre

man understreger religionsfriheden i det danske samfund og vi håber så at vi efterfølgende kan vende tilbage og også få en løbende diskussion af hvordan vi håndterer et problem som

begrænsninger i nogle rettigheder som sådan set burde være fuldstændig indlysende

en stigning men så blæser man en masse undersøgelser

skyggetal alle undersøgelser viser jo at

at vi

hvor stort det her problem med hadforbrydelser og chikane

hvem der er udsat for det

når der er en muslimsk pige som får revet sit tørklæde af eller bliver generet på gaden som når der er nogle fra hizb ut tahrir som chikanerer

man jo også fra herre kamal qureshis side lagt en bestemt vurdering ind det er så den måde man har valgt at

gøre det på jeg synes bare at man bliver nødt til at forholde sig til det når

mosaiske troessamfund når foreninger som

har at gøre med migrantmenigheder osv siger at der er en masse skyggetal på det her område og faktisk siger at der er en stigning i problemerne på det område

jeg der er grund til at tage meget alvorligt men

tørklædet af en pige som hvis man går hen og river korset af halsen

meget udbredte i områder hvor der desværre er et flertal af muslimske beboere ligesom man også kan se at

at gå på gymnasier hvor der er et flertal af mange ikkevestlige

stå ved deres etnicitet og deres tro

noget som jøder bærer

og ikke nødvendigvis ved det og tørklæder er det som nogle muslimer

gøre det i sikkerhed og tryghed uden at blive chikaneret og uden at blive udsat for overgreb

det ligger fuldstændig i forlængelse af det forslag vi behandlede lige før og det gør mig sådan set ikke noget at vi tager den debat

får kigget ordentligt igennem hvordan vi sikrer

sikrer

at folk kan praktisere deres

til vedtagelse som formentlig bliver vedtaget af et meget bredt flertal hvis ikke samtlige partier i folketinget

eller skoler hvor for eksempel muslimske foreninger eller

fraråder deres børn og unge at gå fordi de risikerer at blive chikaneret af kristne eller jøder jeg har derimod kendskab til at

unge ikke at gå på bestemte gymnasier

er et gigantisk problem og det har selvfølgelig

blandt andet noget at gøre med at de konflikter i mellemøsten og andre steder bliver overført til danmark så

også noget at gøre med de forkvaklede æresbegreber som

i visse muslimske miljøer og det bliver vi nødt til at gøre meget mere ved som integrationsministeren var inde på og

en lang række initiativer det vi bare siger fra dansk

tak for ordet jeg vil gerne begynde min ordførertale her med på venstres vegne

sige tak til dansk folkeparti

er et principielt meget vigtigt spørgsmål der tages op og det er værdifuldt i sig selv at vi her i folketinget med mellemrum har

en diskussion som den der her forestår

der vil nok være synspunkter og argumenter som går igen i forhold til den sag vi havde på dagsordenen for kort tid siden beslutningsforslaget fra sf b en hundrede og ni og tyve om hadforbrydelser men det gør jo ikke denne diskussion mindre væsentlig tværtimod

det er for venstre fuldstændig fundamentalt at vi har religionsfrihed og at religionsfriheden i forhold til den enkelte ikke bliver antastet det hører med til det at være dansk det hører med til vores selvforståelse ja til vores

som de er beskrevet i grundloven at vi ikke bare har men også

kan praktisere en

eller hvis vi ingen har det er noget meget meget grundlæggende som vi skal værne om

jeg også glad for at ministrene så udførligt har redegjort for den opmærksomhed som regeringen har på netop det her spørgsmål der er jo en lang lang række initiativer som

og andre er under planlægning

danmark er jo et relativt homogent land og det har mange fordele men inden for denne homogenitet skal der være plads til mangfoldighed og til forskellighed det skal der også i forhold til den religion man bekender sig til praktiserer og fremstår med ingen tvivl om det det er en del af det

at der i nogle sammenhænge i nogle heldigvis

afgrænsede miljøer er en tendens til at man i nogle år har villet opbygge sine egne normer at der har været tendens til ja vel ligefrem praktiseret direkte parallelsamfund og hvor vi har set grupper af mennesker med en anden religion som værende ikke særlig velkomne vi har set små enklaver i vores samfund hvor det ikke var

eller opholdt sig hvis man ikke bekendte sig til islam jeg vil gerne slå helt tydeligt fast at for venstre er det naturligvis ikke

disse parallelsamfund og derfor har regeringen også håndfast og målrettet taget fat med forskellige handleplaner blandt andet ghettoen tilbage til samfundet

vi står vagt om de grundlæggende frihedsrettigheder

herunder religionsfriheden

også glad for nu at kunne

som samler hele det danske folketing det synes jeg er meget værdifuldt

frihedsspørgsmål som det vi her har til

karen j klint martin martin henriksen

følgende forslag til vedtagelse folketinget understreger at det er en grundlæggende ret i et demokratisk samfund som det danske at man som borger frit kan følge den religion man bekender sig til frit kan skifte tro og også frit kan

som ikketroende forbrydelse og chikane som har baggrund i den forurettedes holdning til religiøse spørgsmål er et angreb på en grundlæggende frihedsrettighed og folketinget tager kraftigt afstand fra sådanne handlinger folketinget noterer med tilfredshed at politiets efterretningstjeneste løbende følger udviklingen i lovovertrædelser med mulig ekstremistisk baggrund folketinget opfordrer regeringen til på baggrund af forespørgselsdebatten at aflevere en redegørelse om udviklingen af religiøst orienterede forbrydelser og chikane om senest et år folketinget opfordrer samtidig regeringen til at fastholde fokus på en bredspektret myndighedsindsats med henblik på at styrke respekten for demokratiske værdier samt forebygge alle former for ekstremisme og intolererance jeg overgiver dermed dette forslag til den videre forhandling under formandens kyndige hånd og vil gerne slutte af med

dette forslag til vedtagelse indgår så i folketingets videre forhandlinger tak til herre kim andersen der er ikke ønsker om korte bemærkninger

vi har hørt to gode ministreindlæg om vores frihedsrettigheder og vores demokratiske værdier i danmark det vil jeg gerne kvittere for jeg vil også gerne kvittere for det ordførerindlæg

godt være lidt vigtigt at vi

spørgsmålet i dag handler jo om

at alle hvis der er nogle der ser med på fjernsynet men

kasket på som kirkeordfører

det er vores pligt som folketing at ordne kirkens forfatning ved lov og så siger den

borgerne har ret til at forene sig i samfundet for at dyrke gud på den måde der stemmer med deres overbevisning dog at intet læres eller foretages som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden

det vi alle sammen skal respektere uanset om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

set klogt sagt for rigtig mange år siden

samfundspligt til at vi har et fælles samfund at leve i så har jeg også lyst til at sige at det jo ikke er religion i sig selv

at de mennesker har en religiøs baggrund som de bruger som ly for det

fast i at det ikke er religionen

det er mennesker der begår handlingerne over for andre mennesker derfor er det også handlinger som vi som mennesker skal forholde

altså personvalgte handlinger

pres det er så meget bekymrende når det er handlinger der har til formål at ødelægge livet for andre eller ødelægge de værdier

det der strider mod grundlovens § syv og tres

er meget alvorligt hvis vi ikke holder

at ingen kan berøves noget på grund af

tro og også at man har behov for at blive beskyttet så

integrationsudvalget var for nylig i jordan hvor vi netop havde som emne at se på hvordan religionen kan give en radikalisering men

modvirke en radikalisering den debat har vi så til gode også at tage her i danmark

vi ikke tror at religion i sig selv er det der giver en radikalisering det er måske snarere sociale vilkår der giver en radikalisering det

være en bagvedliggende politisk uenighed

i nogle religiøse miljøer

noget som ikke er demokratisk og sundt i forhold til det med det sunde har jeg så også noteret mig at mange af de religiøse samfund faktisk er blevet meget bevidste om at samarbejde

mere tydeligt kan det vel ikke siges end

en udendørsreklame at selv de religiøse samfund rykker sammen

og vi har en forpligtelse til at passe bedre på hinanden der er også oprettet fællesråd mellem jøder og muslimer

oprettet et samtaleforum mellem de danske biskopper i folkekirken og de muslimske samfund

skal vi samarbejde med de religiøse samfund og deres repræsentanter i stedet for at sige at vi skal putte det væk og helt ind i privatlivet hvor tingene ikke er åbne og transparente jeg tror også at vi som politikere skal passe på den stigmatisering stigmatisering der kan ligge i det

udvikles og praktiseres

som en meget naturlig forlængelse af den foregående debat

i det danske samfund sætter nogle meget klare rammer om

retten til at kunne være den man er

også retten til at kunne være

og for nogle betyder det at kunne bære kalot og kunne

vise at man har jødisk baggrund for andre betyder det at man bærer tørklæde og for nogle betyder det noget andet derfor var vi selvfølgelig også

forslag om et forbud mod tørklæder eller lignende religiøse symboler

vejen frem i et samfund at lave lave forbud mod folks mulighed for at kunne praktisere og stå ved deres religion også i henhold til det der står i grundloven som

kan undre mig lidt over

set at man når det drejer sig om chikane fra én gruppe

mod andre grupper kan have den tone og sige

at her skal der sættes mere politi

ghettoindsats og alt muligt andet meget af det er

ved også godt at meget af det har vi også

det er vigtigt at vi tager fat

jeg synes bare og det håber jeg så

der var en toneforskel

alle minoriteter og andre grupper mod overgreb og hadforbrydelser

men det kan være mig der bare har lyttet med lidt for stor følsomhed det håber jeg

danske samfund sikrer retten til at ytre sig sikrer retten til at kunne stå ved den man er både politisk

religiøst sikrer retten til at kunne praktisere sin religion sikrer retten til at folk kan have kirker og moskeer og andre steder i fred og kan få lov til

med de rettigheder det også giver og mulighed for at kunne dyrke deres tro men også at kunne gå på gaden og kunne stå ved den person man er og det gælder

kors kalot tørklæde eller noget helt andet så derfor bakker vi også

gode besvarelser jeg synes det er godt at vi

at vi alle tager afstand fra religionsmobning chikane

det er også vigtigt at vi på tværs af de politiske skel er samlet omkring det det sender nemlig et klart signal om at

folketingets politiske partier

vi vil simpelt hen ikke acceptere at mennesker i danmark bliver mobbet angrebet eller chikaneret på grund af deres

etniske kulturelle politiske eller seksuelle tilhørsforhold i danmark har vi religionsfrihed

også retten til at skifte religion det er en grundlæggende frihedsrettighed som vi

understrege igen og igen det er især vigtigt at understrege vigtigheden af vores grundlæggende frihedsrettigheder set i lyset af at religionsfriheden på verdensplan generelt har fået det værre i de senere år undertrykkelse forbrydelser og forfølgelser på grund af religion har desværre været tiltagende på

fra de amerikanske myndigheders kommission for religionsfrihed som netop har gjort status over den aktuelle situation

heldigvis ser det ikke ud til at der er den samme stigning i antallet af sager om chikane angreb og mobning på grund af religion eller anden overbevisning i danmark i hvert fald ikke ifølge

for det men alligevel skal vi holde fokus på området og være opmærksomme på tendenserne

for uanset om problemet er stigende i danmark eller ej skal vi selvfølgelig tage det meget alvorligt når visse grupper oplever at de bliver udsat for mobning og chikane og i visse tilfælde overfald på grund af deres

forbyde spredning af hadforbrydelser

også ansvarlige når det handler om at yde visse grupper tilstrækkelig beskyttelse mod hadefulde handlinger det er vigtigt at stå vagt om religionsfriheden og bekæmpe enhver form for diskrimination på basis af religion vi skal hele tiden sørge for at iværksætte nye kampagner og initiativer med det formål at øge befolkningens opmærksomhed på problemer omkring disse ting vi skal selvfølgelig også hele tiden sørge for at ofrene kender til deres rettigheder og muligheder for at reagere når de udsættes for sådanne forbrydelser vi lever i et land med frihedsrettigheder som mange mennesker rundtom i verden

om i dag det skal vi huske på derfor har vi en forpligtelse til at værne om og pleje vores frihedsrettigheder vi skal også sørge for at regeringer og andre aktører rundtom

i verden kan forbedre deres bestræbelser på at beskytte deres befolkninger herunder religiøse minoriteter og om nødvendigt hensigtsmæssigt bidrage til at give den fornødne kapacitet og tekniske ekspertise til at gøre arbejdet det skal vi gøre hver gang vi møder

disse lande når alt det er sagt mener vi i det konservative folkeparti at

demokratiske assimilation

fokus på i mange mange år

har hovedfokus været på den økonomiske integration og der har været mindre fokus på den sociale kulturelle og demokratiske integration men på det seneste

har der faktisk været igangsat initiativer hvor vi sørger for den demokratiske integration og assimilation integrationsministeren nævnte nogle af initiativerne det var noget vi også nævnte i vores partis integrationsudspil for

allerede i vuggestuer og i børnehaver der skal børnene lære at de skal respektere den enkeltes ret til at bestemme over eget liv krop seksualitet tro religion uddannelse ægteskab fremtid og man skal også som demokratisk individ

mener vi at det er vigtigt at der bliver sat fokus på den demokratiske

får vi også færre af disse

mig skyldes det at vores partis ordfører er ude i et nordisk anliggende og passer sager i den sammenhæng og derfor ikke kan være til stede i dag der er nogle her

er klar på det her område

ordene religionsfrihed og trosfrihed i selve grundloven fru karen klint

så af registeret det interessante er at religionsfrihed og trosfrihed ikke henviser til de samme paragraffer i hvert fald

en henvisning til en paragraf mere end der er i det andet tilfælde og jeg siger det

synes at grundloven godt kan ændres vi vil gerne have nogle tilføjelser det kan man diskutere men vi vil sådan set meget gerne gøre den mere læselig

at ordene religionsfrihed og trosfrihed altså ikke fremgår af selve grundloven

man skal læse teksten

vil nok være nogle der ikke kan nå

så kan man jo sige om religioner at

ikke religionen som sådan der har det men de mennesker

virkeligheden er de største krige i verden formentlig opstået på grund af forskellige religioner og vi har jo da

der var mange mange mennesker der simpelt hen blev dræbt her tænker jeg blandt andet på konflikterne i irland men også andre steder har vi jo set det

sagtens føre til nogle overgreb som ingen af os på nogen måde

når det er de krigeriske men jeg bliver også nødt til at sige at der

er religioner der er undertrykkende

nævnt i dag men personligt mener jeg

over for kvinder og kvinders mulighed for udfoldelse af et

mange mennesker der lider under denne religion fordi den udøves sådan som den udøves det er bare ikke noget vi snakker så meget om

så enig med blandt andet

den konservative ordfører der sagde at det er meget vigtigt vi

nemlig at det er vigtigt at vi fastholder diskussionen i forbindelse med

at vi virkelig oplyser om

det er jo sådan set det grundlæggende det kan ikke nytte noget at vi

møder mennesker fordomsfuldt det kan ikke føre noget godt med sig og der tror jeg

fordi det danske samfund

ikke er helt så homogent som det har været det er dog ikke så multikulturelt som man render og siger indimellem

helt så homogent som det har været er det nok

forespørgslen drejer sig jo om hvad regeringen kan oplyse om det stigende pres

fra visse muslimske miljøer på religionsfriheden i danmark der måtte man jo konstatere at svaret fra justitsministeren var temmelig klart

godt at vi får at vide sådan at vi

med nogle fordomme

til venstre for at have fået lavet et bredt

at at vi optræder i enighed på

altså fælles om selv om der selvfølgelig er

visse steder er jeg vil gerne slutte med at sige at heller ikke det radikale venstre er tilhænger af at der udvikler sig parallelsamfund

regeringens vegne det vil sige både på integrationsministerens og egne vegne sige tak for en god debat jeg synes det er nyttigt at

vi får sådan nogle principielle debatter her i folketinget hvor vi får lejlighed til at

udtrykke vores synspunkter om så væsentligt et tema som det vi har drøftet her

det er lykkedes at samle hele folketinget bag et forslag til vedtagelse deri ligger jo at hele folketinget så

uenigheder om det ene eller det andet

det her væsentlige spørgsmål om de grundlæggende rettigheder i vores samfund altså at man frit kan følge den religion som man bekender sig til frit kan skifte tro og også frit

det synes jeg er en god og rigtig konklusion på debatten her i dag så

som er blevet sagt fra talerstolen af forskellige ordførere som jeg mildest talt er uenig

det er jeg sikker på at andre ordførere også kan når jeg

at samtlige partier i folketinget på baggrund af forespørgselsdebatten sender et klart signal om at i et demokratisk samfund som det danske kan man som borger frit vælge den religion man bekender sig til frit skifte tro og også frit stå frem som ikketroende og at der også kommer noget fremadrettet at regeringen skal følge området og senest inden for et år aflevere en redegørelse

martin henriksen der er ikke flere der har bedt om ordet så er forhandlingen sluttet og som oplyst finder afstemningen om det fremsatte forslag til vedtagelse

der er så ikke mere at foretage i dette møde folketingets næste møde afholdes tirsdag den fireogtyvende maj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

den ugeplan der ligeledes